formand konstaterede at spørgsmålet om udvalgshenvisning måtte afgøres ved afstemning

at opnå enighed under uformelle meningsudvekslinger i går der er både stillet forslag om at forslaget behandles i arbejdsmarkedsudvalget og i kommunaludvalget

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om udvalgshenvisning

i overensstemmelse med hvad flertallet tilkendegav på sekretærmødet

foreslår jeg at forslaget henvises til arbejdsmarkedsudvalget og det er det vi stemmer om

for udvalgshenvisning til arbejdsmarkedsudvalget stemte seks og halvtreds

den gamle model så vi er sikre på at alt går rigtigt til der

de medlemmer der kan stemme for lovforslaget

jeg beder lige om at man forlader salen i god ro således at man ikke forstyrrer

at man måtte blive en del af en fælles økonomisk politik som bliver bestemt og besluttet i eu politikken er altså klar fra befolkningens side og begrundelsen er klar

der i dag med den danske regerings aktive støtte debatter som kan betyde at hovedlinjerne i den danske finanslov skal godkendes af eu at der bliver en hurtigere og mere effektiv eu kontrol af den danske stats finanser at man udvider eus kontrol

at omfatte det man kalder makroøkonomiske forhold det er spørgsmål om inflation ledighed lønniveau og så videre og at landene uden for

bliver straffet på samme måde som eurolandene fordi man vil

have mulighed for at tilbageholde udbetalinger

med videre i samme størrelsesorden som de bøder eurolandene kan pålægges det er fremgået af debatten i folketingets europaudvalg at det fra regeringens side helt klart er en strategi at reducere forskellen på at være med i

som overhovedet muligt altså i virkeligheden at undergrave det danske euroforbehold derfor synes jeg det er på tide at vi får en drøftelse af de her forhold i folketingssalen

tredje fase er at alle artikler og bestemmelser i traktaten og i escb statutten hvori der henvises til en dispensation ikke vil gælde for danmark ophævelsen af denne undtagelse vil kun blive indledt på danmarks anmodning lissabontraktatens artikel en hundrede og ni og tredive præciserer de bestemmelser der ikke gælder for lande med dispensation det vil sige uden for euroen herunder danmark undtagelsen indebærer overordnet at danmark ikke deltager i den fælles valuta euroen og ikke deltager i eurolandenes fælles pengepolitik

ikke er omfattet af visse bestemmelser vedrørende samarbejdet om den økonomiske politik det drejer sig særligt om visse bestemmelser i traktaten og stabilitets og vækstpagten nemlig muligheden for

ifølge artikel en hundrede og seks og tyve stykke ni det vil sige skærpede politiske henstillinger og at blive pålagt økonomiske sanktioner i form af rentefri deponeringer og bøder i henhold til artikel en hundrede og seks stykke ellevte spørgsmålet om eventuel dansk fremtidig deltagelse i eurosamarbejdet vil skulle afgøres ved en folkeafstemning eu drøftelserne om styrket økonomisk samarbejde er foreløbig resulteret i en rapport fra finansministertaskforcen under ledelse af formanden for det europæiske råd som blev godkendt på det europæiske rådsmøde den otteogtyvende ni og tyve

oktober rapportens anbefalinger skal nu omsættes til konkrete ændringer af stabilitets og vækstpagten med videre på grundlag af kommissionens

til retsakter det er målet at ecofin finansministerrådet og europa parlamentet skal nå til enighed herom senest i sommeren to tusind og elleve taskforcen har blandt andet foreslået en ny ramme for samarbejdsprocesserne i form af det man kalder det europæiske semester forslaget blev vedtaget af ecofin den syvende september

nationale politik den proces kan sammenlignes med de råd og anbefalinger som eu landene får fra internationale organisationer som for eksempel oecd

når det økonomiske råd udstikker anbefalinger som udspil til de økonomisk politiske overvejelser introduktionen af det europæiske semester skal ses i lyset af erfaringerne fra krisen der har vist at landenes økonomiske politikker kan påvirke den økonomiske udvikling i andre lande landene ventes i forbindelse med det europæiske semester

når landene fremlægger deres finanslovforslag i de nationale parlamenter danmark og de øvrige eu lande har imidlertid lagt afgørende vægt på at det enkelte land fortsat selv fastlægger sin nationale finanslovprocedure og at der således

at eu skal godkende de nationale finanslove det danske euroforbehold vedrører som nævnt euroen

samt muligheden for at modtage pålæg og blive pålagt visse økonomiske sanktioner og har dermed ikke noget

stabilitets og vækstpagten

under pagtens forebyggende del foreslår taskforcen for alle eu lande at kommissionen skal give en advarsel til de lande

om strukturelle budgetforbedringer

af bruttonationalproduktet indtil man efterlever sit mellemfristede budgetmål rådet vil senest en måned derefter vedtage en henstilling om at gennemføre tiltag til at korrigere afvigelsen hvis landet ikke gennemfører passende tiltag inden for fem måneder

vil rådet vedtage en ny henstilling om at gøre fremskridt mod de mellemfristede budgetmål for alle eu lande foreslås endvidere nye rapporteringskrav hvis tilpasningen til de mellemfristede budgetmål er utilstrækkelig samtidig vil en manglende efterlevelse af en henstilling om at gøre fremskridt mod de mellemfristede budgetmål indebære at rådet udarbejder en rapport til det europæiske råd og at kommissionen vil gennemføre overvågningsbesøg

foreslår taskforcen en totrinsproces hvor man først styrker de eksisterende sanktioner for eurolandene og siden hen men så hurtigt som muligt indfører nogle nye sanktioner af en anden type som skal gælde for alle eu landene de skal dog ikke gælde for uk

udløser beslutningen om eksistensen af et uforholdsmæssigt stort underskud ikke en økonomisk sanktion i dette trin af processen

hvis det imidlertid konstateres

pålægges en bøde hvis det pågældende land efterfølgende får et pålæg og heller ikke efterlever denne skærpede henstilling kan bøden endvidere øges med en variabel komponent der afhænger af underskuddets størrelse en sådan bøde med en fast og en variabel del svarer til den eksisterende sanktionsmulighed i pagten det nye er altså at sanktionerne starter på et tidligere tidspunkt i proceduren

økonomiske sanktioner i dette andet trin indføres nye sanktioner for alle eu lande bortset fra

skal baseres på bredest mulige dele af eu budgettet det vil sige at der skal være mulighed for at suspendere midler fra eu budgettet til landene i tilfælde af manglende overholdelse af de finanspolitiske regler de relevante dele af budgettet kunne for eksempel være strukturfondene

allerede i dag indeholder forordningen om samhørighedsfonden mulighed for at stoppe udbetalinger i tilfælde af manglende efterlevelse af stabilitets og vækstpagten nemlig hvis et land har fået en henstilling men ikke har gennemført effektive tiltag for at nedbringe det uforholdsmæssigt store underskud det er det princip som nu tænkes udbredt til andre dele af eus budget herunder strukturfondene med videre sammenhængen mellem midler fra samhørighedsfonden og overholdelsen af eus finanspolitiske regler har eksisteret i mange år der har så vidt vides aldrig været nogen som har ment

blev som nævnt godkendt af det europæiske råd på mødet den otteogtyvende og niogtyvende oktober der er således enighed om de overordnede principper for nye skærpede sanktionsregler taskforcens forslag skal nu udmøntes i konkrete retsakter udmøntningen af

vedrørende nye sanktioner relateret til eus budget forventes at ske snarest i forbindelse med forhandlingerne om de flerårige finansielle rammer inden for eu det er forventningen at sanktionsreglerne vil blive implementeret ved at indskrive dem i de relevante budgetforordninger ligesom det i dag er tilfældet med samhørighedsfonden

at kvalificere os til sanktioner det siger sig selv at det er en klar forudsætning for regeringens støtte til reformen at det økonomiske samarbejde herunder de kommende regler om sanktioner der omfatter danmark

er i fuld overensstemmelse med det danske euroforbehold under hele processen har danmark derfor lagt afgørende vægt på at euroforbeholdet respekteres når der måtte foreligge konkrete forslag til udmøntning af sanktioner fra alle eu lande vil regeringen udarbejde en juridisk vurdering af dette spørgsmål lad mig konkludere med at slå fast at det danske euroforbehold vedrører de sanktioner

er indeholdt i traktaten og stabilitets og vækstpagten

fortsat kun gælder for eurolandene de sanktioner som danmark og andre lande uden for euroen vil blive omfattet af handler om en mulig suspension af midler fra eu budgettet svarende til de eksisterende regler vedrørende samhørighedsfonden som danmark og andre lande uden for euroen allerede er omfattet af dette princip er der altså ikke noget nyt i de nye rammer for samarbejdet herunder de nye samlede sanktionsregler vil efter min vurdering med andre ord ikke ændre et komma i det danske forbehold over for euroen

pengepolitik samt pålæg og den særlige type sanktioner som gælder for eurolandene under alle omstændigheder og for at vi får en fuld belysning af det spørgsmål vil jeg understrege at regeringen som nævnt vil udarbejde en juridisk vurdering af dette spørgsmål

euroundtagelsen når man ændrer reglerne sådan at danmark økonomisk kan straffes fuldt på højde med og på lige vilkår med eurolande bare med den forskel at man i stedet for at indføre en bøde udvider mulighederne for at inddrage indtægter som danmark ellers skulle

når man når frem til at danmark kan straffes for præcis det samme som

med præcis det samme beløb så vil man efterfølgende føre en juridisk begrundet argumentation for at der stadig væk er enormt stor forskel

men jeg ser alligevel lidt frem til den for jeg tror det bliver endnu et spændende gennembrud i den her debat

en dansk finanslov skal sendes til eu før

det økonomiske råd og hvis det økonomiske råd kritiserer det så ignorerer man det bare sagen er jo at de henvisninger de henstillinger de råd der kommer fra eu i forhold til

netop før det første udkast til finansloven

derfor er det helt rigtigt som det er sagt

godkendelse i eu nej

er de hovedretningslinjer som er gældende for det finanslovarbejde der efterfølgende gennemføres i virkeligheden

det formentlig eu større mulighed for at udøve indflydelse

økonomiske politik i danmark end hvis det var selve finansloven man skulle have til godkendelse og så har det selvfølgelig også det særlige element i sig

proces i det skjulte jeg har nogle gange spurgt til hvordan regeringen forestillede sig at folketinget og folketingets europaudvalg skulle informeres om hvad det var man sendte ned til eu og hvilke svar der kom fra eu men så vidt

nødt til at bruge bestemmelserne om aktindsigt for at få indblik i det

forhåndsgodkendes af eu og det betragter vi som en klar forandring som en langt større indgriben over for danmarks muligheder for at føre en selvstændig økonomisk politik end det vi har set indtil nu

situation hvor man godt ved at den danske befolkning har stemt nej

et ønske om at bevare en mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik så indfører man det og det redegjorde ministeren

meget rigtigt og grundigt for at den kontrol der har været indtil nu skal være hurtigere

få økonomien til at fungere i eurolandene

at man har en fælles økonomisk politik

læse i politiken at en af politikens mange kloge medarbejdere har skrevet en artikel om det hvor hans konklusion er at nu må man tage sig sammen og erkende at man fratager landene deres mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik

set kun ét problem i det argument og det er at rundtomkring i befolkningerne

det til eu at styre den økonomiske politik

det var en god idé og det har vi jo klart stemt nej til

så er der det at man udvider

til også at omfatte makroøkonomiske forhold

ledighed eksport lønstigninger arbejdsudbud

det spændende er bare hvilke konsekvenser

påbud og direktiver og efterfølgende gennemføre sanktioner over for de lande der

følger påbuddene og direktiverne vi ved at hvis man spørger finansministeren om

sikker på at det ikke kan føre til at eu direkte vil blande sig i pensionsalder arbejdsløshedsunderstøttelse enhedslønomkostninger

direkte spørger om ministeren kan garantere at det bliver der ikke tale om og

klart svar på om det var udelukket at det kunne ske

regering ville modvirke det så vi kan altså konstatere at ved at inddrage de makroøkonomiske forhold bliver der mulighed for en langt større langt mere indgribende og langt bredere indblanding i

ingen drøm har om at føre en selvstændig økonomisk politik

når man nede i eu har et stort flertal for at føre en markant borgerlig liberalistisk nedskæringspolitik hvorfor skulle en dansk borgerlig regering så have lyst til at gøre op med det man kunne have en lille forhåbning om en lille ambition om at en kommende

regering måske på nogle områder kunne

et ønske om at føre en anden politik

har nogle at give ansvaret hvis man ikke rigtig ønsker det så er der selve pointen om sanktionerne det er der hvor jeg synes det bliver

at det her holder sig inden for euroforbeholdet er at

kan få bøder i danmark nej det er rigtigt det kan vi ikke få men vi kan modregnes i vores indtægter og det er også meningen at vi skal modregnes i vores indtægter

det skal også helst være det samme beløb og det skal

sagt at der er så lille en forskel på om man er med i euroen eller ikke er med i euroen som overhovedet muligt

hold nu op vi har jo ikke nogen selvstændighed ved ikke at være med i euroen som vi kan tabe den har vi tabt for længst

nu op med det pjat det er jo pointen her og jeg må indrømme at det at man forsøger at bygge

synes jeg ikke er særlig holdbart

at man udvider muligheden for at tilbageholde midler fra danmark

udvist den fornødne tålmodighed med mig så det skal

trampe mere i enhedslisten har følgende forslag til vedtagelse eu behandler en række forslag der yderligere vil begrænse danmarks mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik forslagene vil betyde at hovedlinjerne i den danske finanslov skal godkendes af eu at der indføres en hurtigere og mere effektiv eu kontrol af den danske stats finanser at eus kontrol udvides til at omfatte makroøkonomiske forhold

ved at der kan tilbageholdes landbrugsbetalinger strukturforbundsstøtte

som de bøder eurolandene kan pålægges folketinget konstaterer at disse opstramninger undergraver de muligheder euroundtagelsen giver danmark for at føre en selvstændig økonomisk politik og totalt vil underlægge danmark den borgerlige nedskæringspolitik som eu har dikteret samtlige eu lande derfor opfordrer folketinget

til at afvise disse forslag eller sikre at befolkningen ved en folkeafstemning får

sendt rundt hvor

den danske finanslov og sige go eller ikke go

indtil videre trygt til dansk folkeparti men er herre

de råd og vejledninger og direktiver man får fra eu efterfølgende

skal man rette sig efter

om at få styr på eus økonomi euroens økonomi og hvis det er sådan at det bare er en studiekreds det her fører til

jo slet ikke i nærheden af det som er formålet med at sende tingene ned til eu så jeg er uenig med fru pia olsen kan godt være tallene bliver de samme men konsekvensen af ikke at rette sig efter de henstillinger man

helt anderledes end hvis man bare ignorerer det økonomiske

at ministeransvarlighedsloven ikke gælder for

at andre sanktioner vi taler om og vil

hedder budgetsanktioner altså holde penge tilbage

måske i virkeligheden god mening

for at begå nogle overtrædelser af den rådgivning og vejledning man får fra eu om hvilken økonomisk politik man skal føre

den sanktion har præcis den samme størrelse hvad enten man er et euroland eller

ikkeeuroland så tror jeg nok er mange ude i det danske land der vil have lidt svært ved at forstå at det udgør en afgørende forskel der gør at det her ikke er nogen trussel mod euroforbeholdet fordi man i det ene tilfælde får modregnet indtægterne

aftale mellem lande i europa og også andre lande om det men dels er det jo ikke det der sker fordi eu i al væsentlighed fører en politik der går ud på det modsatte og dels er der jo forskel på at sige at det ville være rigtig fornuftigt hvis lande i fællesskab lavede nogle aftaler og så at lave et system

regering man får for den politik

i europa som ønskede at gøre noget ved klimaproblemerne

forsvare velfærden gik sammen i nogle aftaler og sagde

og af det flertal der måske stadig væk skulle være

at danmark underlægges den borgerlige økonomiske politik og det er

samme årsag har jeg valgt ikke at lave

her sanktioner

mere og bredere i øvrigt

per clausen i at både eurolande og ikkeeurolande

er at i eu har man jo længe ønsket at få mere magt over den økonomiske politik i de enkelte lande og så har man brugt den krise der er opstået nu til at rejse den diskussion og forsøge

mase det igennem det er vi vant til altså når der opstår en eller anden krise eller vanskelighed har en regering eller

kommissionen altid en række forslag i skuffen som man hiver frem og ligesom prøver at få igennem selv om man måske godt kunne have opnået det der selv efter ens egen opfattelse

ved hjælp af de gamle midler men man skal jo altid videre og i eu skal man hele tiden videre med at give mere magt til eu og begrænse landenes

hele tiden for det er jo efterhånden lige meget hvilke politikområder

man nødt til at kigge på samtlige forhold inden for alle politikområder for at få den til at fungere og

der stort set ikke nogen selvstændighed tilbage i de

nødvendigvis præcis den samme politik så i hvert fald har styr på hvilken politik der føres i de

læser kommissionens forslag er der jo ikke dér noget at være i tvivl om det her handler om at man styr på den økonomiske politik i alle eurolandene

man da også gerne have det i de lande der ikke er med i euroen men sandheden er jo at hvis det ikke var fordi den danske regering og et flertal i folketinget var så forhippet på at komme med hele vejen så kunne danmark såmænd godt på en række af de her områder få samme undtagelser som england men det har man ingen interesse i det ønsker man ikke fordi man vil reducere forskellen på at være med i euroen og stå uden for euroen

så det bliver nemmere at vinde den folkeafstemning man håber

det

england var at man dér jo som ministeren også var så venlig at gøre opmærksom på har en undtagelse i forhold til det der med om

england har en undtagelse som man jo kan bruge fornuftigt eller bruge ufornuftigt

en fornuftig økonomisk politik efter næste valg

vil være et flertal for at føre en ufornuftig politik men jeg tror bare ikke det bliver bedre af at man overlader til eu

finansloven budgetterne og så videre hvad er egentlig enhedslistens svar på det

det synes jeg ville være meget godt at få præciseret også i eurodebatten men

et vi har en regering

statsfinanserne for jeg er da enig i og det har også altid været enhedslistens politik at man skal undgå underskud på statsfinanserne men det skal vi jo undgå fordi

den politik vi ønsker at føre i danmark og ikke fordi vi får den dikteret fra eus side også fordi

er jo ingen grund til at overlade til eu at styre dansk økonomi bare fordi vko flertallet

kun gennem medlemskab af euroen er sådanne lande blevet sikret mod en økonomisk nedsmeltning

meget alvorligt tab ikke kun i disse lande men bestemt også hos udenlandske samarbejdspartnere og långivere finanskrisen har også afsløret at flere af disse lande ikke har overholdt spillereglerne i eurosamarbejdet de såkaldte konvergenskrav er i adskillige tilfælde blevet overtrådt

også god grund til at justere reglerne så man i fremtiden kan undgå at de enkelte lande kommer så langt ud i det økonomiske uføre med en lille og åben økonomi har danmark en betydelig interesse i at kunne opretholde fastkurspolitikken i forhold til en stabil euro på samme måde er det vigtigt for danmark at enkelte landes problemer ikke udløser en devalueringsbølge som vil bremse al samhandel

det skal ikke være nogen hemmelighed at venstre ønsker euroforbeholdet og de øvrige skadelige forbehold afskaffet gennem en folkeafstemning så danmark kan blive helt og fuldt medlem af eu

skal de selvfølgelig respekteres det ligger helt fast men der er nu heller ikke noget der tyder på at de ikke bliver det i de ændringer der overvejes i øjeblikket det europæiske semester vedrører ikke euroforbeholdet det er slet og ret en aftale om større åbenhed

landenes vilje til at overholde konvergenskravene slut med gætterier mellem regeringen og oppositionen om finansloven overholder konvergenskravene nu kan kommissionen selv fortælle om det er godt nok helt på samme måde som

mange andre instanser leverer høringssvar

derudover foreslås det

tidligere og mere gradvist ind når enkelte lande ikke overholder spillereglerne de gamle sanktioner var voldsomme og kunne derfor virke helt ude af proportioner

overskridelser derfor foreslås det nu at indføre en række advarsler og henstillinger inden kommissionen gennemfører overvågningsbesøg og først derefter

de hidtidige sanktioner forløbet med advarsler og henstillinger med videre er fælles for alle eu lande men sanktionerne er meget forskellige kun i yderst grove tilfælde kan et ikkeeuroland overhovedet blive udsat for en form for sanktion det vil kun kunne ske efter gentagne henstillinger som landet vel at mærke nægter at efterkomme det vildeste danmark således kan blive udsat for er et stop for udbetaling af eus fonde

derfor ikke i danmarks interesser at mistænkeliggøre det arbejde der foregår om at sikre en stabil euro i danmark har vi al mulig grund til at arbejde for at konvergenskravene fremover overholdes med stor sikkerhed vores politik er at overholde konvergenskravene som en helt naturlig konsekvens af en ansvarlig økonomi

med disse ord vil jeg gerne på vegne af venstre socialdemokraterne det konservative folkeparti socialistisk folkeparti og det radikale venstre fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at de forslag som fremgår af den task force rapport som eus finansministre har udarbejdet er et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at styrke

landenes herunder danmarks muligheder for at føre en ekspansiv finanspolitik fastholdes uændret i stabilitets og

det gælder også de muligheder for fleksibilitet i tilfælde af lavkonjunktur og kriser der blev styrket i to tusind og fem men de økonomiske rammevilkår i danmark er naturligvis påvirket af den økonomiske situation og den økonomiske politik i andre eu lande det er derfor vigtigt at danmark får øget indflydelse på samarbejdet og medvirker til at understøtte en sund økonomisk udvikling i eu til gavn for vækst og beskæftigelse i danmark folketinget finder det afgørende at reformen af det økonomiske samarbejde er i fuld overensstemmelse med det danske euroforbehold og noterer sig at regeringen vil udarbejde en vurdering af dette spørgsmål når der foreligger konkrete forslag til udmøntning

et nærmere samarbejde

men at princippet i det og nu snakker vi principper

med euroforbeholdet er nøjagtig det samme og det er der ikke nogen

til vedtagelse der støtter det i det her tilfælde

om det man så gør som en mellemløsning er at sørge for at danmark bliver knyttet så tæt

regler der gælder for eurolandene og de

nedbringe afstanden desværre kan vi jo

vi opnår en række af de fordele som der er

fordi vi ikke er medlem af euroen

ikke tilfældet tværtimod har vores nære tilknytning til euroen været en stor fordel i den

set kun været til ulempe for danmark fordi vi har en stor samhandel med sverige

netop det man har prøvet at undgå

hele tiden fedtede krisen af på hinanden og derfor havde utrolig svært ved at komme ud af de kriser der har været tidligere faktisk er det en succes for euroen at man

skal vi næsten have dem til at indføre euroen for så vil

ikke så meget nyt i det og så videre kan ordføreren så ikke uddybe om man

ordføreren vist kaldte voldsomme ved kun små overskridelser det tror jeg var ordene

brugt de gamle sanktionsmuligheder man havde her tænker jeg også

som har haft bragende underskud i lang lang tid men har man overhovedet

det tror jeg faktisk vil medvirke til at at konvergenskravene bliver overholdt fordi sanktionerne så vil blive brugt

de andre partier som fører blokpolitik

regeringen for der skal jo to parter til

socialdemokraterne synes det er rigtig fornuftigt at mulighederne for at give danmark sanktioner fremover øges

flere pligter flere byrder får man også

så langt han kunne komme fordi han ikke kan få danmark

at danmark kan få indflydelse så det man gør nu er bare at man reducerer

det geniale ved de øgede muligheder for at give danmark sanktioner er at det reducerer betydningen af danmarks euroforbehold

skal argumentere for at det man gør nu

er realiteten ikke at det som er socialdemokraternes holdning

at det er rigtig godt at alle de forskelle der er på at være med i euroen og ikke

reduceres så meget som muligt at de indsnævres så meget som muligt

glødende modstandere af euroen

så påvirkelige fordi vi netop lever i en verden hvor alle handler med alle og dermed spiller valutakurser selvfølgelig ind men

hvordan tingene bliver håndteret i forskellige lande ind og vi kan trods alt ikke

eu eller ej styre hele verden

vores danske krone

og mere kontrol som der barsles med i eu systemet i denne tid og som regeringen med flere synes er helt fint det har hele tiden stået klart at en fælles valuta i bund og grund kræver en fælles finanspolitik for at kunne fungere derfor er det ok for eurolandene at acceptere tættere og tættere økonomisk styring fra bruxelles

også accepterer tættere økonomisk styring og kontrol fra eu er ikke i orden når vi har

og derfor er det ganske enkelt ikke rimeligt at euroforbeholdet udhules og at danmark underlægges de samme økonomiske krav som eurolandene regeringen må sætte hælene i og forsvare danskernes beslutning

at kravene om mere omfattende økonomisk kontrol med danmark stopper her der skal ikke megen fantasi til at forestille sig at den danske arbejdsmarkedspolitik socialpolitik eller skattepolitik står for skud næste gang vil regeringen så heller ikke modsætte sig at dagpengeregler pensionsregler pensionsalder eller skatteprocent

parlamentet og kommissionen ønsker mere magt i forhold til rådet og bliver det en realitet kan man som eu skeptiker blive særdeles nervøs for hvor stor en indflydelse eu vil få over for medlemslandene hvis jeg på nogen måde skal give regeringen ros i den forbindelse må det være fordi finansministeren for en gangs skyld har sagt at nok er nok for ikke lang tid siden blev der givet en hjælpepakke til grækenland for danmarks vedkommende

med de seneste dages meldinger om opskrivninger af den græske gæld og udtalelser fra økonomer om at grækenland på et tidspunkt i nær fremtid ender med statsbankerot og dermed ikke kan betale deres gæld

man kan så spørge om regeringen og de eu venlige partier også vil stille garanti til irland som også har store problemer eller sagt på en anden måde

eus udpegede præsident kalder den eksisterende krise for eus overlevelseskamp for at euroen skal kunne overleve skal man tilsyneladende blive ved med at give hjælpepakker og måske også danske garantier danskerne har flere gange sagt nej til euroen og regeringen må i respekt for disse afstemninger undlade at være med til at indføre stramninger som også rammer ikkeeuromedlemslande og som fører til at eu får mere indflydelse på dansk finanspolitik regeringen og andre eurotilhængere har heldigvis ikke været i stand til at overbevise de danske vælgere om euroens fortræffeligheder og i dansk folkeparti

det er helt centralt for sf at euroforbeholdet ikke bliver undergravet af øget økonomisk samordning

både med indspil til den danske regering

diskussionerne i europaudvalget og ved at arbejde aktivt

men er stærkt knyttet til euroen ligesom den danske krone var knyttet til d

euroen så

der sagde nej til euroen og siger nej

stabilt land

og også bakke op om

men vi accepterede jo en eller en form for økonomisk fællesskab ved at acceptere stabilitets

igen og igen

støtte i det videre forløb

garantere de her forbehold

kommissionen eller taskforcen bidrager med

finanslov skal være et nationalt anliggende det har finansministeren

og egentlig at finansministeren også bekræfter det når han senere går talerstolen

derfor også folketinget der bestemmer finansloven

fra nitten to og halvfems

en ekspansiv finanspolitik

skal man komme efter landene på samme måde

at enhedslisten bekymrer sig om

skal diskutere de makroøkonomiske balancer

på om man holder sig inden for forbeholdet eller uden for forbeholdet kan reduceres til at hvis man bare sørger for at den økonomiske sanktion man pålægges hvor man pålægges for den samme overtrædelse

hvis det er en bøde så er det et klokkeklart brud på forbeholdet men hvis det bare sker ved at man gør indhug i de indtægter vi ellers ville

jeg medgiver at en særlig ejendomsret til det

juristeri der afgør om man er inden for eller uden for forbeholdet

og det er ikke groet i sfs

for lande der er uden for euroen

landenes indtægter i stedet for at være en bod så mener fru pia olsen dyhr faktisk at være i strid med forbeholdet der skal være

der hos os

hvis man snakker om de snævre

tilbageholdelse i budgettet og også i samme størrelsesorden

hvorvidt man kan sige

er muligheder for at gøre det et

fælles europæisk anliggende kan man sige vi bidrager alle sammen til budgettet

at få adgang til midlerne

forskel i beløbet for at sige at

med til en fælles valuta og for det andet

landene enten skulle opspare bod eller betale bøder

de udvides yderligere og det synes jeg at vi skal

af økonomiske konsekvenser for danmark hvis en landmand skal holdes skadesløs og den danske stat skal

interessant men den diskussion må vi så tage i

område og medmindre det område ændrer sig væsentligt kommer det ikke til mandatafgivelse igen i europaudvalget

men når den endelige udformning

endeligt ser ud

fru pia adelsteen ikke har været til stede

det danske euroforbehold respekteres når eu gennemfører en tydeligere og mere omfattende kontrol af den økonomiske politik og udvider de sanktioner der kan gennemføres over for landene hvis de ikke følger de påbud om indholdet af den økonomiske politik som eu

åbenbart kan opstå tvivl om det danske euroforbeholds

når eus medlemslande arbejder for at sikre mere balancerede budgetter i alle eu landene men

stemte jo som bekendt ja til euroforbeholdet først i nitten halvfemserne og det forbehold betyder jo at danmark

vi ikke kan blive omfattet af de sanktioner der følger af euromedlemskabet indtil danskerne en dag forhåbentlig stemmer ja til euroen står forbeholdet

ingen tvivl om det overhovedet men efter det grundige og præcise svar som finansministeren allerede har leveret mener jeg ikke der er grund til

regering meget påpasselig med at varetage danmarks interesser i den igangværende proces i eu det er væsentligt at skelne nøje mellem de nye tiltag i eu der skal bidrage til at sikre mere balancerede budgetter i eu landene til

for den økonomiske stabilitet og dermed den generelle økonomiske udvikling i europa danmark er nemlig ikke omfattet af alle de nye tiltag som langtfra er vedtaget endnu på den ene side vil danmark ikke blive omfattet af den skærpelse af de gældende sanktionsregler i vækst og stabilitetspagten som er aftalt vi vil få henstillinger fuldstændig som vi gør det

det er sanktioner der betyder at eurolandene pålægges såkaldte rentebærende deponeringer hvis de har uforholdsmæssigt store underskud sanktionerne betyder også at eurolandene kan pålægges en bøde

i alt meget fornuftige tiltag der skal sikre at vi ikke i fremtiden igen kommer i en situation hvor der ophober ophober sig en kæmpegæld i eu en gæld som skyldes for store offentlige udgifter og som i dag er en klods et møllehjul om benet på hele europa men uanset hvor fornuftige de tiltag er står danmark altså udenfor

uden for indflydelse uanset om vi vil det eller ej på den anden side vil danmark blive omfattet af det såkaldte europæiske semester

vi fra danmark et såkaldt stabilitets og konvergensprogram til eu i slutningen af året i programmet gør vi rede for vores økonomiske politik den politik der føres i danmark

og vi får i det følgende år så eus kommentarer fremover vil vi skulle sende programmet allerede i april måned for så at få eus kommentarer allerede i juni eller juli måned

som finansministeren allerede har været inde på bliver der ikke tale om at eu skal

der bliver tale om at vi får gode råd ligesom vi i dag får gode råd fra andre internationale organisationer endelig

vil danmark også blive omfattet af nye sanktioner som sandsynligvis vil fremgå af andre regler end

som trods et påbud om at nedbringe uforholdsmæssigt store underskud ikke har gjort det kan blive trukket i udbetalinger

inden for eus samhørighedsfond og den vil formentlig nu bliver udbredt til andre politikområder men det er ikke faldet på plads endnu

må vente og se

vil de nye sanktionsmuligheder i vækst og stabilitetspagten og andre steder i eu retten forhåbentlig betyde at der kommer bedre styr på eu landenes offentlige økonomi

det er afgørende at der er styr på de offentlige finanser

det bliver dyrere at finansiere nye investeringer og det må ikke ske danmark står så længe vi er belemret med euroforbeholdet uden for en god del af det økonomiske og valutamæssige samarbejde i eu

det kan kun danskerne ændre på

uden for eurolandene

til hvilke overtrædelser af reglerne der kan

man får sanktioner og man også udvider muligheden for at opkræve penge med det klare formål at det der skal holdes tilbage skal svare til det man fik i bod hvis man var

straffes ved at blive frataget det samme beløb men i det ene tilfælde får man en bøde

det andet tilfælde får man så ikke en

konsekvens er præcis den samme synes fru helle sjelle så ikke at så er realitetsforskellen på at være omfattet af euroen

hvad det egentlig er hele den her diskussion drejer sig om og præcis også at præcisere

vi er med i og hvad det er vi ikke er med i altså med andre ord hvilke sanktioner

så vidt så godt så siger finansministeren på side otte

at føre en politik der ville kunne kvalificere os til sanktioner jeg ville sådan set ønske at

man havde haft det for sig når det drejede sig om euroen således at finansministeren kunne sige at vi ikke ønsker at føre en politik der gør at vi ikke engang kan blive medlem af euroen fordi vi opfylder kriterierne men det må man jo beklage det har regeringen ikke gjort regeringen har ikke fulgt en politik der gør at vi automatisk kan blive medlem

sagen i denne sammenhæng det radikale venstre er tilhængere af det europæiske projekt jeg synes vi skal erkende at det er projekt det er ikke noget der bare udvikler sig af sig selv

vi finder at eu og det europæiske projekt dermed har skabt større fred sikkerhed

at det er bedre med et europa end uden et europa og

bedre med et samlet europa end med et splittet

det er bedre for europa som helhed for slet ikke at tale om verden vi synes at de europæiske værdier skal præge verden og vi er ikke blevet

når vi har set hvad det er for nogle aftaler

et fuldstændig fantastisk pointsystem man tror simpelt hen det er løgn at det kan lade sig gøre at

at man ikke kan gifte sig med en udlænding det er ikke ensbetydende med at vi mener at alle skal kunne komme til danmark uden videre

sådan at man uden videre bare kan komme ind i landet og ligge danmark til last økonomisk set der er trods alt tale om et gensidigt forsørgelseskrav

ikke nogen steder i europa der har dengang vi tilsluttede os europa troede vi at danmark ligesom var bedre netop nogle af de her områder det må vi konstatere

ikke alting i europa vi er tilfredse med vi synes selvfølgelig at det ville være ønskeligt hvis radikale synspunkter prægede udviklingen i højere grad men sådan er det jo med politik i almindelighed vi synes også det ville være bedre i dansk sammenhæng hvis

den radikale stemme havde større vægt

som vi har diskuteret det er til en vis grad en påstand at

vi havde haft euroen vi synes ikke det er ønskværdigt at komme tilbage til tidligere tiders valutakriser hver gang vi har

det er gået meget meget hårdt ud over og de eneste der i realiteten har haft glæde af det er valutaspekulanterne

det er ærgerligt at vi går ind i euroen fordi så er der nogle valutaspekulanter det går ud over

en del af spekulationen som ikke længere kan bruges så vi mener at det er godt for europa

og vi ser altså gerne at vi kan om jeg så må sige kvalificere os til at blive medlem vi synes stadig væk

nu må man i hvert fald sige at i og med at regeringen kobler det sammen

forbeholdene reelt set fordi

forstå at regeringen ikke ønsker den diskussion for det indebærer en diskussion med dens støtteparti men

vi andre synes at det ville være godt hvis vi tog en diskussion om forbeholdene og i hvert fald fik fjernet dem som det er muligt at fjerne

det danske forbehold i forbindelse med euroen alene af den grund at vi ikke opfylder kriterierne

regerings skyld at vi ikke kan opfylde

vi synes vi skal arbejde på at gøre det men godt nok på en noget anden måde end regeringen

det er det danske euroforbehold der har ansvaret for den valutaspekulation der sker mod irland

imod en række eurolande og der spiller det

ikke nogen rolle om danmark er med eller ej så

gjort vores indflydelse gældende men altså vi havde

at det er meget vigtigt at vi nu samler os om om projektet det økonomiske projekt men så sandelig også projektet som helhed jeg tror det vil være dybt skadeligt for alle landene i europa og

som er gået galt når man tænker på at

hovedhjørnestenene i eu at man skulle sikre

har jo selv åbnet en ladeport for spekulation

med til at skabe en stor finansiel krise

aldrig fået fru lone dybkjær og det radikale venstre til at overveje om projektet nu også er så gennemsundt som man

jeg har bare at jeg tror at alt andet lige ville de europæiske lande

en utrolig meget dårligere situation hvis ikke vi havde euroen

jeg synes vi skal være deltager i det europæiske samarbejde helt og fuldt og dermed altså også

som vi også gør i øjeblikket jeg vil så sige at jeg

lave nogle opstramninger i alle lande samtidig det er sandelig vigtigt at vi får

der er mulighed for og det er også det der står i vores vedtagelse for hvis alle lande begynder at stramme op samtidig får vi jo arbejdsløshed

der startede som en bankkrise i usa spredte sig med lynets hast over hele verden

blive en offentlig gældskrise i

det vi kan se er at det har ramt lande hvad enten de er med i euroen eller er

europa eller i andre

har vi jo også en forpligtelse til at sikre

føre til at hvis ét land vælter så vælter det næste land men det er jo alt sammen fordi vi er så dybt afhængige af hinanden at banker i ét land har finansieret statsobligationer i et

er afhængige af hvordan udviklingen er så det er sådan set

derfor er min konklusion på det vi har været ude

sådan set at jo større indsigt vi får i det jo større gennemsigtighed der er i det landene foretager sig

at vi havner i den situation vi er kommet i

man kan sige at det eu foretager sig på det her område

prøve at forhindre at vi igen kommer i den situation at man skal sanktionere det er jo ikke en drøm om at man skal gøre noget ved medlemslandene det

en drøm om at alle opfører sig så ansvarligt at vi ikke igen kommer i

diskussioner om

at regeringen på ingen måde fifler med euroforbeholdet det

ligesom antydet fra herre per clausens side spørgsmålet om det danske euromedlemskab kan kun afgøres ved en folkeafstemning og det er en forudsætning for regeringens støtte til de reformer

at de nye initiativer er i overensstemmelse med og respekterer euroforbeholdet min klare forventning er at initiativerne til styrkelse af det økonomiske samarbejde i eu vil være i fuld overensstemmelse med euroforbeholdet eksempelvis vil de eksisterende sanktionsregler i traktaten og stabilitets og vækstpagten som nu foreslås styrket fortsat kun gælde eurolandene de sanktioner som danmark og andre lande uden for euroen vil blive omfattet af handler om noget andet nemlig om en mulig suspension af midler fra eu budgettet til landene hvis et land har fået en henstilling men ikke har gennemført effektive tiltag

det svarer fuldstændig til de eksisterende regler som vi i dag har i samhørighedsfonden og som danmark og andre lande uden for euroen også er omfattet af

der er altså ikke noget nyt i den her diskussion men når der foreligger konkrete forslag til udmøntning af de nye sanktionsregler for alle eu lande

vil regeringen udarbejde en juridisk vurdering af hvorvidt forslagene er i overensstemmelse

om danmark vil kunne fortsætte sin økonomiske politik

der vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm at den nationale suverænitet i forhold til fastlæggelsen af den økonomiske politik fastholdes

ikke til formål at begrænse mulighederne for selv med de foreslåede ændringer at sikre at

det er et af de centrale formål med reformen at pagten skal sikre bedre offentlige finanser i de gode tider på linje med den lange tradition vi har haft for det i danmark regeringen lægger naturligvis afgørende vægt på fastholdelse af national suverænitet i den økonomiske politik herunder at fastholde muligheden for at kunne føre en aktiv finanspolitik inden for rammerne af de fælles eu regler

også været antydet at vi så er ved

indføre euroen at vi er ved at snige den ind

at når vi kender de konkrete forslag når vi har fået konkrete forslag på bordet så udarbejder vi naturligvis et juridisk papir om dels forholdet til

dels spørgsmålet om

bekræfte det der var en diskussion

og derfor skal regeringen jo når vi kender de konkrete forslag vende tilbage til europaudvalget dels med et juridisk responsum

dels for at drøfte hvilket mandat vi så kan forhandle videre med så vi har taget det i den rigtige rækkefølge vi har diskuteret og fremlagt taskforcerapporten vi har fået et foreløbigt mandat med det forbehold at vi ikke kender de konkrete forslag

og dermed heller ikke kender juraen i forhold til forbeholdet

det er jo en proces der udestår og som vi vender tilbage til

med hensyn til hvilke skridt

er helt konkrete ting vi ved og derfor skal forholde os til men der har vi altså i vores hidtidige arbejde

vender vi tilbage og beder om

det er muligt at komme uden juridisk at komme

giver mulighed for at der kan modregnes i danske indtægter fra eu på grund af forseelser som ville

hvis man var et euroland og i samme kroner og øre beløb eller eurobeløb

præcis som man ville få i bod hvis man var et euroland så er der tale om en forandring

finde tilslutning noget kan ikke finde tilslutning noget forhandler man som man kan

vi jo inde i en fuldstændig demokratisk proces

herre per clausen så derfor kan man ikke sige at fordi der findes et eu papir så er det ligesom det der er sandheden i den sag det er jo

med et råd med en kommission hvor alle har nogle interesser og det er jo det vi prøver at få til at gå op i en højere enhed jeg synes det er særlig vigtigt på det her område konkret til det spørgsmål herre per clausen stiller

man så i forbindelse med forhandlingerne senere hvis det er den vej man går i forbindelse med de

skal tage stilling til om også kunne gælde på landbrugsområdet

at vi skal være så tæt på de vilkår som eurolandene har som det overhovedet er muligt uden at komme juridisk i konflikt

at danmark skal kunne udsættes for de samme sanktioner som eurolandene kan

arbejder for og som regeringen jo ikke har fået

bare at lande som ikke har orden i deres egen økonomi bliver ekstremt sårbare hvis ikke

både lande uden for eu

at det er markedet

irland og så videre er jo at man ikke har været tidligt nok inde det

meget høje renter så jeg tror at svaret er både ja og nej ja i den forstand at vi kunne have forebygget noget

midler der stod til rådighed

er nødt til at gøre noget mere fordi der er en tillid

lang række lande skyldes at

først i usa og derefter i en række andre lande faktisk over hele verden hvis man endelig skulle sige noget meget præcist om hvad vi kan lære af finanskrisen og euroens rolle i

at det tilsyneladende er sådan at eurolande tilkalder sig en særlig opmærksomhed fra spekulanternes side i form af forsøg på at destabilisere de landes økonomi

hovedgrunden til at man er kommet i vanskeligheder

irske stat kastede sig ud i realiteten er at der

at en strammere eu styring af økonomien i de enkelte eu lande ville have betydet noget som helst positivt i forhold til at forhindre den globale krise vi lider under nu det andet jeg vil sige er

forvirret over at ministeren taler om tilfældige eu papirer som

man kan nøjes med at se på hvad regeringen har bedt om og fået mandat til at arbejde videre med regeringen har bedt om og fået mandat til at det der danner udgangspunkt for det danske

i eu inden

lave en finanslov man har søgt om og fået mandat til at arbejde for at der skal indføres en hurtigere og mere effektiv kontrol af den danske stats finanser man har søgt om og fået mandat til at udvide eus kontrol til at omfatte makroøkonomi man har søgt om og fået mandat til at arbejde for at danmark skal omfattes af sanktioner som i euro har samme omfang og idømmes af de samme grunde som hvis eurolande

siger man at det ikke skal ske i form af en bøde men i form af tilbageholdelse af indtægter det går også igen både i det den socialdemokratiske ordfører sagde

afgørende betydning at forskellen på at være med eller ikke være med i euroen reduceres så meget som muligt og derfor er det eneste saliggørende og afgørende for disse partier og ministeren

kan få en juridisk afgørelse af at man ikke har brudt med euroforbeholdet socialistisk folkeparti står fuldstændig alene med det synspunkt at euroforbeholdet og forsvaret for det også handler om politik det er jeg enig med sf i men jeg synes bare at man fra

side skal være klar over at det ikke er det signal der kommer fra et flertal i folketinget det er ikke det signal der sendes med de mandater som regeringen har fået med ned i eu og det er ikke det signal der kommer fra finansministeren i dag så det fornuftige og kloge ville være at de partier der er samlet om at være imod at danmark opgiver euroforbeholdet samles om at støtte enhedslistens forslag til vedtagelse i stedet for at forsøge

kim mortensen pia olsen dyhr

der kan stemmes

vi tager det som sagt stille og roligt hvis nogen stemmer forkert får de også mulighed for at stemme om

jeg kan måske for konversationens skyld mens vi tager det roligt sige at hvis nogen synes at de blev kaldt meget tidligt ned

det fordi det er meget svært at forudse

folk meget sent beder om nye korte bemærkninger hvis man alligevel har gjort sig klart at man vil have en kort bemærkning

vi

at slutte afstemningen nu

for stemte to og firs

ønsker vi

at og hvis du ikke har særlig mange

ønsker vi

dessert mens de

se på

det er sundt og ernæringsrigtigt

mens vi venter på at de dør eller ønsker vi faktisk

altså fordi kommunens økonomi

hvis man ønsker kaffe hvis man ønsker dessert så

og socialministeren har svaret at det må kommunerne godt

er afgørende at vi her i folketinget får

styrke den ældres livskvalitet hvis der er respekt om de ældres ret til selvbestemmelse en ældre mand gunnar jørgensen der har rundet de to og halvfems og bor i en plejebolig i odder udtrykker det på den her måde og jeg citerer da jeg kom hertil fortalte jeg

det giver en vis frihed synes jeg så hver morgen står der en gryde og havregryn fremme til mig i køkkenet

at vi skal være bevidste om at mennesker i forskellige livssituationer har forskellige behov

ønsker til mad vi skal bruge denne viden til at skabe mad og måltider af kvalitet og til at imødekomme de individuelle behov det er vigtigt at kunne give de ældre en god hverdag også når deres hjem er blevet en plejebolig regeringen har skabt rammerne for at kommunerne kan levere en ordentlig ældreomsorg der også skal omfatte mad og pleje af ordentlig kvalitet og som er tilpasset den enkeltes behov de ældre

når denne hjælp gives gives på baggrund af et varigt behov de ældre betaler for maden og sådan har det været i en lang årrække regeringen gør en målrettet indsats for at sikre en høj kvalitet i ældreplejen og valgfrihed for de ældre vi har målrettet forbedret de ældres vilkår som en del af finanslovaftalen for to tusind og ni indførte med dansk folkeparti og liberal alliance per første juli to tusind og ni et loft over beboernes betaling for madservice i plejebolig plejehjem og botilbud på tre tusind kroner per måned for fuld forplejning

for at give de ældre en garanti for hvor meget de maksimalt kunne komme til at betale for fuld forplejning uanset deres indkomst og deres formueforhold der har været medieomtale af lyngby taarbæk kommune som lader deres beboere

med videre betale for en del af madservicetilbuddet såsom dessert som tidligere indgik i kommunens tilbud om fuld forplejning jeg har en formodning om at det er denne kommunes praksis har ansporet den debat

har kommunalbestyrelsen ret til at tilbyde valgmuligheder mellem forskellige menuer og andre måltidstilbud som beboerne kan vælge ud over tilbuddet om fuld forplejning

kommunerne hele tiden kunnet som en del af det at tilbyde madservice i plejeboliger og plejehjem og det er der

er at tilbyde beboerne fuld forplejning til tre tusind

to tusind og ti niveau og at tilbuddet er fuldt tilstrækkeligt og dækkende i forhold til den

beboers behov og i øvrigt skal

have den rette næringsværdi

kommunalt ansvar og en kommunal pligt at tilrettelægge en madserviceordning så det er simpelt hen et lovkrav der skal efterleves

at træffe beslutning om serviceniveauet for madservice

at der både er variation og en sikkerhed for at der altid er et tilbud til

hundrede og elleve kroner per måned

til at gøre en ekstra indsats

gerne bemærke at beboerne i plejeboliger og plejehjem i lyngby taarbæk kommune betalte fire tusind to hundrede og

så tilbuddet nu om fuld forplejning

plejehjem har fået en lavere egenbetaling med indførelsen af loftet

en enlig ældre har skullet betale for

og hvad de har haft til rådighed af

på madservice og som jeg nævnte tidligere

mange ældre betaler nu mindre for maden end de gjorde tidligere

en undersøgelse fra to tusind og ni og det er godt

men for os alle

har vanskeligere ved at klare sig selv og har også dermed et større plejebehov kommunerne

være opmærksomme på beboernes ernæringstilstand sundhed og livskvalitet de ældre udgør en helbredsmæssigt både differentieret og relativt svækket gruppe der kan svækkes yderligere hvis man ikke løbende yder den rette ernæringsindsats regeringen prioriterer derfor en målrettet udvikling af den kommunale ernæringsindsats ved satspuljeforhandlingerne for to tusind og syv afsatte

de ældres individuelle ønsker og behov der skal være noget at vælge imellem og maden skal have en god ernæringsmæssig kvalitet

udvikle fire nye kurser der er gratis for kommunerne at benytte kurserne styrker medarbejdernes viden om de ældres ernæringsbehov lærer dem at vurdere de ældres ernæringstilstand og hvordan de kan skabe gode rammer for måltiderne

og medarbejderne i plejen projektet byder på meget mere eksempelvis forslag til hvordan personalet sørger for gode og hyggelige måltidssituationer og inddrager beboerne i menuplanlægningen jeg synes vi har fået en række rigtig gode produkter ud af det her projekt

og siden nytår er beboerne generelt begyndt at tage på i vægt i januar i år

kritisk undervægtige det antal var faldet til fjorten procent i september måned her i år og i samme periode er antallet af

steget fra fire og tyve procent til to og tredive procent det er en rigtig rigtig god

små energirige fristelser indsatsen er en del af centerets kostprojekt som har fået antallet af

med normalvægt til at stige kommunens løbende fokus på at vejlede beboerne

sammen hvor det før kun var halvtreds procent af beboerne det tyder på at man i kommunen lægger vægt på at de ældre bevarer deres glæde ved at spise og drikke eksemplet viser hvor vigtigt det er at man som kommune er bevidst om at mad handler om oplevelser kvalitet og omsorg og ikke kun om økonomi

meget livsbekræftende oplevelse nu kan det jo lyde dyrt men redskaberne er netop udviklet med det formål at kommunerne skal have penge op af lommerne for at bruge de her redskaber

de her redskaber til sig og jeg vil gøre en indsats for at kommunerne kommer godt i gang til marts næste år afholder socialministeriet to konferencer hvor politikere embedsmænd og praktikere inviteres

at høre om redskaberne og drøfte deres anvendelsesmuligheder det ser jeg

altså indført et prisloft for mad og kompenseret kommunerne for det vi har samtidig aftalt med kommunerne at

de ældre beboere og vi har udviklet nogle konkrete redskaber til at kommunerne kan arbejde med kvaliteten på området rammerne er med andre ord i orden tres procent af beboerne

fuld forplejning skal være det vil derfor også fremover være mest hensigtsmæssigt

være op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte om tilbuddet om fuld forplejning

og som jeg ikke mener at jeg har fået svar på fra ministeren var og nu læser jeg teksten på

vil ministeren redegøre for om regeringen ønsker en situation hvor ældre på plejehjem får forskellig mad pleje

at få diskuteret i folketinget hvad er det for en udvikling der er i fuld gang er det en udvikling som regeringen ønsker

det derfor man laver en række tiltag der fremmer den udvikling eller ønsker man den ikke og så skal vi gøre noget for at udvikling

at hver enkelt ældre bliver behandlet

behov og ikke ud fra hvor mange penge

for det er jo det der er hele problemet hvis man begynder på den her differentiering af ydelserne efter hvad folk har råd til at betale for

hvor vores ældre bliver behandlet forskelligt afhængigt af om det er en jord og betonarbejder som ikke har kunnet spare særlig meget op til sin pension eller det er en

tjent rigtig rigtig mange penge og har masser stående eller

er en tidligere kommunaldirektør eller andet som har mange penge på pensionen og derfor råd til at betale for ekstra ydelser

at få diskuteret nemlig om vi ønsker den opdeling

det er jo den udvikling som regeringen og dansk folkeparti

kan levere en ordentlig ydelse til alle og ved at man laver styring på taxameter

skal opfattes som om det er varer der tales om en leverandør man skal vælge den ene eller den anden leverandør når man er ældre

konkurrence mellem forskellige plejehjem det fremmer jo at man ser på hvor meget den enkelte ældre har råd til at betale i stedet for at se på at de her mennesker skal behandles ud fra deres egne behov jeg er fuldstændig enig i at man skal have ret til som ældre at bestemme i sit eget liv man skal

man skal have ret til ikke at ville spise dessert hvis man ikke har lyst til at spise dessert

ret til at spise salat hvis det er det man har lyst til men det afgørende er om det er noget der udspringer af ens egne ønsker eller det udspringer af hvad

at ministeren går på talerstolen igen senere i debatten og vi så får

jeg håber også vi får nogle svar fra regeringen og og dansk folkeparti på

lige nu er det der sker i stigende omfang

det jeg er bange for er jo selvfølgelig at det breder sig fra at man ikke får dessert til

komme ud at gå en tur hvor meget

den ekstra omsorg som ikke er fuldstændig nødvendig for at man overlever men som er det der gør at man kan have et godt liv jeg har jo flere gange tidligere i folketinget fremsat forslag om at vi skulle gennemføre nogle revolutionerende principper inden for ældreplejen at vi skulle foreslå at ældre skulle

lov til selv at bestemme hvad de vil have på af tøj og så videre

langt langt ud over hvad regeringen og dansk folkeparti kan forestille sig men jeg mener nu alligevel det er vigtigt at diskutere om man også som ældre skal have ret til at bestemme i sit eget liv

ofte når vi diskuterer ældrepleje bliver plejehjemmet lotte jo med rette fremhævet for at være et godt sted

har man jo netop valgt ikke at følge de mange stramme regler som regeringen og dansk folkeparti har lagt ned over hvordan man skal styre plejehjem og ældrepleje hvis man slap ældreplejen løs i de andre kommuner og også der lod

følge reglerne lod plejehjem og ældrepleje få lov til ikke at skulle bruge en stor del af ressourcerne på en masse bureaukrati

private virksomheder men i stedet lod de ansatte og de ældre og deres pårørende selv få lov til at tilrettelægge arbejdet

vi kunne få en langt bedre ældrepleje end vi har i dag hvor det var menneskene og deres ønsker til deres eget liv der var i centrum i morges kunne vi høre om odder kommune hvor man faktisk har lavet et forsøg

de ansatte selv tilrettelægge deres arbejde og det giver langt større arbejdsglæde lad os få det udbredt og lad os gøre det på et grundlag om at man som ældre skal have mulighed for at bestemme i sit eget liv og at man skal behandles ud fra de ønsker og behov man har og ikke ud fra hvor mange penge man

og hvor meget man har stående på sin pensionsopsparing jeg håber virkelig det er det vi kommer til at få en debat om i dag for det er det jeg synes der er afgørende at få diskuteret så skal jeg på vegne af socialdemokraterne sf det radikale venstre enhedslisten og christian h hansen fra fokus fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget finder det er afgørende at alle ældre får en god behandling og en værdig alderdom uanset hvor mange penge de har i forlængelse

hvis ældre på samme plejehjem behandles mærkbart forskelligt på grund af deres økonomiske situation derfor pålægger folketinget regeringen at sikre kommunerne gode rammer økonomisk såvel som lovgivningsmæssigt så kernevelfærdsydelserne ikke forringes ligeledes ønsker folketinget at der gennemføres en undersøgelse af konsekvenserne af kommunernes budgetmæssige ændringer

kommunerne har fra to tusind og to og fremefter fået et særligt tilskud oveni på

million kroner til et generelt løft af ældreplejen fra to tusind og seks er der lagt yderligere fem hundrede million kroner

til samme formål blev der i finanslovaftalen for to tusind og ti afsat yderligere tre hundrede million kroner ser man på kommunernes regnskaber på ældreområdet siden to tusind

konstateres en stigning de samlede udgifter til ældreområdet i kommunerne er steget med cirka fire milliard kroner fra to tusind og et til to tusind og ni siden to tusind og fire har ældrechecken betydet at de folkepensionister der har mindst at gøre med har fået væsentlig bedre økonomiske vilkår og senest blev ældrechecken forhøjet til titusinde og trehundrede kroner i to tusind og ni folkepensionister uden væsentlige supplerende indtægter eller formue har også mulighed for at modtage helbredstillæg varmetillæg og personligt tillæg til dækning af udgifter sidste år indførte vi et loft over egenbetaling for fuld forplejning for beboere i plejebolig

at beboerne har ret til en forplejning til maksimalt tre tusind en hundrede og elleve kroner per måned før prisloftet blev indført betalte plejehjemsbeboere enkelte steder over fire tusind kroner

maden er at alle beboere

har ensartede prisvilkår for fuld forplejning og får et tilbud herom til en rimelig pris og kvalitet uanset indkomst og formueforhold kommunerne er kompenseret for det indførte loft via regulering af bloktilskuddet og som kl og regeringen er enige om i aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og ti

for kommunernes muligheder for at fastholde og udvikle niveauet for den mad der leveres til ældre i plejeboliger

om serviceniveauet for madservice og kommunen kan

måltidstilbud med forskellig egenbetaling vi forventer selvfølgelig at kommunerne lever op til

ansvar og sørger for at madservicen til de ældre er præget af god kvalitet og er tilpasset den enkeltes ernæringsbehov på vegne

konservative folkeparti dansk folkeparti og kristendemokraterne skal jeg hermed fremsætte følgende forslag til vedtagelse alle ældre borgere på plejehjem skal i dag tilbydes en behovsbestemt ernæring og pleje baseret på en konkret individuel vurdering det gælder uanset formue og indkomstforhold

loft over egenbetaling for fuld forplejning i plejebolig med videre kommunerne er kompenseret for dette loft loftet blev indført på grund af for høje økonomiske byrder for ældre i nogle kommuner folketinget konstaterer at der også fremover er afsat midler til at fastholde serviceniveauet centralt står kommunalbestyrelsernes muligheder for at udvikle kvaliteten i ældreplejen kommunalbestyrelserne har ansvaret for serviceniveauet de ældres trivsel

sørge for at de ældre får en god hverdag folketinget opfordrer til at der fortsat arbejdes med at sikre og udvikle rammerne for kvalitetsudvikling

med udgangspunkt i den kommende kommission om ældres livskvalitet

synes jeg er en god ting og det synes flertallet er en god ting hvordan man så får defineret indholdet af fuld forplejning

kommunalt ansvar og der er forskellige måder at gøre det på og jeg synes at det er godt at man nogle gange kan definere det på en måde og på en anden måde med forskellige

nærende kost og fuld forplejning inden for et økonomisk overkommeligt beløb og det troede

synspunkt på et tidspunkt men jeg kan så forstå nu

man skal åbenbart så bare sige

det må enhedslistens selv svare for

sikrer vi at alle uanset indkomst og formueforhold lige præcis kan få sund og nærende kost og fuld forplejning

at der er tale om fuld forplejning og det kan man så definere på forskellig måde

gå til sin kommunalbestyrelse og så

kan bare konstatere at den balance finder sted på et stadig højere niveau så der er flere penge ja

det er bare fordi de har sådan en leg i gang ordføreren mener altså at de har rigeligt med penge at gøre godt med jeg noterede mig også at ordføreren sagde at det er kommunernes ansvar at pengene er til rådighed men det er vel også regeringens folketingets ansvar at der er penge til rådighed

jeg synes stadig væk at ordføreren bør sige

side vil man selvfølgelig altid gøre hvad man kan for

kradset så mange kroner over på sin side af bordet

i en forhandling sådan er det men jeg mig over at resultatet så også

gode rammer til rådighed for de ældre

det er sund næringsrig kost

forventningerne til det er man så ikke tilfreds med det konkrete madtilbud man får i den enkelte kommune og her måske oven i købet et enkelt sted jamen så er det jo lige præcis på det kommunale bord i den konkrete kommune man

den er så nu reguleret til tre tusind en hundrede og elleve kr

kan man tilvejebringe fuld forplejning

synes jeg vi skal overlade til kommunerne og beboerne

er måske nogle enkelte steder man ikke er tilfreds

man så gå til kommunalbestyrelsen og få det diskuteret

faktisk til den konkrete kommune man skal rette

blande os i om man skal have fuld forplejning

skal gøre os til detailryttere over her i folketinget og definere for vi ved jo også at når man kommer og besøger

er der nogle der gerne vil have én stor

at det er kommunalbestyrelserne der har ansvaret for at tilrettelægge det

tilgodese alle ældres individuelle behov for hvordan der skal serveres

er afgørende er at økonomien er i orden for den enkelte det er den med prisloftet og så er det defineret som fuld

kommuner og derfor undrer det mig hvis venstre ikke kan støtte en undersøgelse af konsekvenserne af kommunernes budgetmæssige ændringer på ældreområdet

for to tusind og elleve som har berørt rigtig mange områder

altså nogle både menneskeligt og økonomisk meget negative konsekvenser vi har set eksempler på at uligheden for ældre holder sit indtog i selv de mest basale ting i hverdagen der har været eksempler på at besparelserne vil betyde at mennesker på samme plejehjem ikke vil blive behandlet lige at de vil kunne sidde omkring det samme bord og skulle indtage et måltid hvor nogle vil få en anden udgave en billigere udgave

den fulde pakke

to tusind seks hundrede og seks og halvtreds der handler om loftet over madordningen svarede socialministeren formålet med loftet er at alle beboere på plejehjem og i plejeboliger

har ensartede prisvilkår for fuld forplejning uanset indkomst og formueforhold det

afgørende at ministeren lever op til det udsagn og sikrer at det er det der sker på det enkelte plejested at der er gode rammer der sikrer at fællesskaber har gode vilkår for at udvikle sig for vi ved nemlig godt hvad der er afgørende for ældre mennesker hvad det er der bringer dem i trivsel og det er lige præcis at de indgår i

er måltiderne ofte dagens højdepunkt og der indtages der rigtig mange både sociale og ernæringsmæssige vitaminer

det er afgørende at betragte de ældres bolig som et hjem jeg tror alle har hyldet den tankegang at et plejehjem selvfølgelig skal være et hjem

skal det selvfølgelig også være det kodeks der er gældende på et plejehjem ministeren giver i samme svar udtryk for at den ældre kan klage såfremt den

ikke mener at det med måltiderne er i orden det er fint nok men vi skal ikke bygge vores system på et klagesystem det ville være uhensigtsmæssigt vi skal selvfølgelig bygge på et konstruktivt system hvor de ældre føler sig trygge og i gode hænder i to tusind og ni havde vi en forespørgsel om ældrepolitik

den lejlighed beskrev vi de områder der er afgørende for at ældre mennesker er i trivsel og hvad der er afgørende for

ældre mennesker kan fastholde selvbestemmelse og være selvhjulpne så lang tid som overhovedet muligt

ikke sket ændringer af de grundlæggende ting

to tusind og ni men mulighederne

og derfor synes vi det er rigtig rigtig vigtigt at få undersøgt hvad konsekvensen af de sidste års budgetlægninger har været i forhold til hele ældreområdet

vi vil især gerne vide hvad konsekvenserne for budgetlægningen i to tusind og elleve vil

at der her er rigtig rigtig mange kommuner som virkelig synes de har haft vanskeligt ved at få det til at

vi kan alle sammen blive klogere på udviklingstendenser

er altså meget spændte på at se hvor ministerens smertegrænse befinder sig når vi taler om omsorgen for de ældre medborgere og sikringen af at deres fællestilbud ikke opdeles

er vi meget optagede af og håber meget at socialministeren vil være imødekommende på det punkt

handler om meget meget mere end talgymnastik det handler om trivslen og velfærden for de ældre der bor på vores

det der giver dem glæde ved livet er fællesskaber og derfor er det meget meget vigtigt at vi fokuserer på det

egentlig også som en anledning til at drøfte andre områder end

ernæring og kost er jo én ting men det hænger sammen med hele det sociale liv de ældre har

levet et liv hvor man mange gange har arbejdet hårdt

været en del af og betalt til det samfund som man lever i men for nogen kommer der en tid hvor man ikke kan passe godt nok på sig selv i sin egen bolig

for den hjælp som man nu engang har behov for

en fuld forplejning er derfor noget af det som de ældre betaler til på vores plejehjem

maden er mange gange noget af det de ser frem til som en af dagens oplevelser det gælder også ostemaden til kaffen

den sags skyld kagen men prisen for maden var efterhånden røget op

en pris som vi ikke kunne være bekendt i danmark enkelte kommuner tog op imod fem tusind kroner for fuld forplejning og jeg må sige

en familie på fire derfor var det

så de ældre ikke skulle betale de tårnhøje priser vi var derfor glade da det lykkedes for

gjorde det muligt for den ældre også at have lidt ekstra penge til andre fornøjelser i år er loftet på tre tusind en hundrede og elleve

for fuld forplejning

betyder det en alsidig og nærende kost med alt hvad der hører til

mener vi er uforskammet tænk

i min kommune har vi i de sidste år

maden laves på stedet vi mente alle at det er vigtigt

vi skelede til andre kommuner der havde en god ordning

kopierede den så nu har beboerne deres egen pengekasse og de kan selv bestemme hvad de vil have at spise

og vin når det er nødvendigt hvis viljen er hos kommunalpolitikerne

vi skal helst ikke derhen hvor det er staten der skal regulere ned i den mindste detalje

holde et vågent øje med hvad der sker udeomkring

som den tidligere ordfører nævnte er der også andre ting som man skal holde øje med

ikke at man som plejehjemsbeboer skal betale for tv pakker uanset om man bruger fjernsynet eller ej der er mennesker

fjernsyn men alligevel

fire hundrede kroner om måneden

kommunalpolitikerne har her et ansvar som de må være

bevidste om

mener at vi som folketingspolitikere må gå tilbage i egne rækker og sørge for

at man skulle stille det hele frit det har vi gjort i finansloven

nogle kommuner der kan melde sig som frikommuner og på den måde

tænke over hvad der er blevet lavet herindefra vi ser frem til at

at ældreudgifterne per ældre er faldet med

det er intet der tyder på at det er blevet bedre siden to tusind og ni har man et ansvar for det og dermed også et ansvar hvis der er kommuner der så vælger

og sige at nogle kan få dessert og nogle kan ikke afhængigt af om de

sige jamen så laver vi en lov på det her område

det ansvar vi tog vi prøver hele tiden at undgå at

ind og detailregulere ned i mindste detalje og alligevel når vi ser at det

håber og tror på at de kommunalpolitikere

politikere mener at det er i orden at skære ned

man vil hellere bruge penge på nogle andre ting for at lave fingeraftryk eller hvad man nu påtænker at lave i en kommune jeg kan komme med mange eksempler men så synes jeg

lavede vi et loft det har bevirket at de har

hvor de folk der ikke har penge med bliver sat ud

ret til at være en del af et fællesskab når

flytter ind på plejehjem hvor der er så mange

betyder så meget for den ældres trivsel og velvære i hverdagen og nærende kost i sociale omgivelser går hånd i hånd med høj livskvalitet især hos de ældre hvor vi ved at sandsynligheden for sygdom og underernæring er meget stor hvis de ikke får en sund og varieret kost vi skal være med til at sikre at kommunerne kan give de ældre den bedst mulige pleje og nej det sker ikke ved regeringens nulvækst og skattestop som tværtimod har den effekt at plejehjem nu tvinges til kreative løsninger for at få hverdagen til at hænge sammen det har vi set i lyngby taarbæk

tidligere i debatten hvor de ældre er blevet opkrævet et

på fire hundrede og seks og tyve kr hvis de blandt andet vil have frugt i løbet af dagen det er et problem

store sundhedsmæssige konsekvenser for den gruppe af ældre som gennem den forskelsbehandling afskæres fra de små måltider hele tres procent af de ældre på landets plejehjem er i dag undervægtige og for dem er det vigtigt at have muligheden for få flere små måltider i løbet af dagen det er problematisk hvis nogen bliver udelukket fra at få serveret frugt brød saftevand kage og det har bestemt ikke været hensigten med prisloftet på egenbetaling tværtimod har det været at tilgodese alle ældre mod stigende madpriser uanset hvor mange penge de har og uanset hvilken kommune de bor i man kan frygte at det bliver de svageste ældre både sundhedsmæssigt og økonomisk som betaler prisen når kommunerne sætter en ekstra takst på kosten ud over de tre hovedmåltider vi vil i sf garantere at alle ældre får en værdig hverdag det skal selvfølgelig også gælde når de kommer på plejehjem vi skal være i stand til at tilbyde

ældre omsorg og pleje som tilfredsstiller deres individuelle behov hvad enten det er rengøring eller mad

derfor nødt til at stille os det spørgsmål om de ældre reelt tilbydes fri forplejning under prisloftet når flere er nødsaget til at betale et ekstra gebyr for at få den kost som er hensigtsmæssig for dem jeg tror sådan set at alle her i salen er indstillet på at give landets ældre de bedste tilbud og en service af høj kvalitet men i øjeblikket er det bare ikke muligt for alle kommuner at gøre dette i hvert fald ikke uden at hæve egenbetalingen for den enkelte ældre og dermed bryde prisloftet det er bekymrende hvis kommuner rundt i landet er nødsaget til at omgå de givne regler for at kunne tilbyde

ældre en ordentlig service det vil i sidste ende gå ud over de ældre som kommer til at betale ekstra

for ydelser som burde være inden for prisloftet og det vil gå særlig hårdt ud over dem som ikke vil kunne finansiere en øget egenbetaling så jeg må desværre konkludere at konsekvensen af regeringens skattelettelser og nulvækst har været at de svageste i samfundet endnu en gang kommer til at betale ved ikke at kunne få den nødvendige kost det er endnu et udtryk for at vi

ser regeringen skubbe regningen videre til kommunerne og i sidste ende lade de svageste i det her tilfælde de ældre betale

sådan set at én kommune der gør det er én kommune for meget men der er givetvis mange flere

netop derfor at vi i den her forespørgsel vi har stillet gerne vil have undersøgt hvad

de budgetmæssige konsekvenser af kommunernes

på de enkelte plejehjem i forhold til

må anerkende det og gribe i egen barm når hun kan se at den politik hun har været med til støtte over finansloven fører til den her slags nedskæringer som hun jo ligesom jeg ikke synes er hensigtsmæssige

kunne jo være rart om man ville støtte en politik der i stedet for ville investere massivt meget mere i

netop essentielt at lige præcis

vil de jo ikke blive ramt på pengepungen bevares hvis de var i den erhvervsaktive alder og tjente over en million

ville de nok komme til at betale en smule mere

frugt eller et stykke kage derfor har vi et markant ansvar for de rammer vi

kommunalbestyrelserne når de skal kunne

finde ud af hvilke løsninger der kan laves på de enkelte områder og også på de enkelte plejehjem men det her er jo et resultat af de nedskæringer vi har set og når vi så vil investere mere

har brug for støtte og hjælp til at kunne klare hverdagens udfordringer og en del af de her ældre bor på

og hvor også mad er en væsentlig del af det at leve et godt liv ældre har ikke den samme store appetit

vigtigt at maden på et plejecenter lever op til

et loft der skyldes at der var nogle kommuner som

hvem der har ansvaret for hvad og det er altså kommunalbestyrelsens ansvar at sikre kvaliteten og lægge serviceniveauet for en god ældrepleje herunder også for en god og varieret kost jeg finder det vigtigt at ældre mennesker også får reelle valgmuligheder og alle undersøgelser har jo vist at det øger tilfredsheden med de tilbud der gives den ældre jeg må konstatere at

at vi hele tiden har fokus på

medlemmer af folketinget sikre

liv

i forbindelse med finansloven blev vedtaget at nedsætte en kommission som skal se på livskvalitet og selvbestemmelse for ældre borgere i plejebolig

have det ønske at man specifikt undersøger såvel kvaliteten som tilfredsheden med de mange forskellige madtilbud som jeg ved eksisterer i alle mulige forskellige kommuner

hvordan vi kan gøre det endnu bedre og hvordan kommuner kan lære af hinanden for mig som konservativ er mottoet i den ældrepolitiske debat leve livet

definere hvad der er fuld forplejning jeg synes bare det er værd at huske på

indtil vi indførte det her loft

i kommunerne

også tilkøbsydelser jeg er en af dem der

på et plejehjem for jeg har faktisk min mor på et plejehjem og jeg kunne da godt ønske at en af de ting som man kunne købe til

og vurdere hvad der er fuld forplejning må jeg sige

min mor er en af dem der betaler mindre

jeg mener rent faktisk at den allerstørste udfordring vi har på hele det her område

økonomi jeg ved godt at oppositionen har en vældig interesseret i at sige at den her regering har

vi bliver aldrig enige og jeg synes at vi kan bevise det modsatte men den allerstørste udfordring vi står over for er at vi inden for de næste tre fire år

kommer til at mangle så mange hænder

hele vores ældrepleje i odense kommune som jeg kommer fra kommer man til at mangle fire hundrede og halvtreds mennesker

ældreområdet i to tusind og fjorten og det er lige om lidt

rigtig meget at jeg ser nogle kommuner

tage den nye velfærdsteknologi til sig og som afprøver alle mulige nye ting

også frigør nogle hænder så vi stadig væk har nogle der kan drage omsorg

der kan være stor valgfrihed selv om man får det samme tilbudt

ordføreren deler det synspunkt

at prisvilkårene skal være ens uanset indkomst og formue

de her budgetmæssige forandringer der er gennemført ude i kommunerne så kunne vi måske slippe for det

over at man på baggrund af én sag i én kommune

i folketinget der skal trække nogle nye ting ned over

fordi vi ved bedst herinde jeg troede egentlig

lov til at fungere og en enkelt sag en enkelt historie som vi

så lad os tage den der snak med kommunen men lad os

om ganske ganske få år hvor vi virkelig kommer til at mangle hænder ude på arbejdsmarkedet og vi kommer til at mangle hænder i vores ældrepleje er vi gearet er vi klar

kreative løsninger i ordets bedste forstand det oplever jeg at nogle kommuner har taget på sig

nogle af de bemærkninger der er faldet i

den her debat i forhold til det som

at loftet betyder at de ældre behandles forskelligt vil jeg blot pointere at hvis man skal sikre at man giver en god ernæringsrigtig kost til de ældre

så skal man også sikre at den enkelte ældres behov

dækket og så kan det godt være at man bliver nødt til at give noget forskelligt til de ældre når de sidder omkring middagsbordet for eksempel kan det godt betyde at

ældre beboer på et plejehjem skal have noget anderledes mad end den ældre beboer der sidder ved samme bord

loftet og at man så kunne komme i en situation hvor man lige pludselig skulle betale

netop at sikre at den ældre får den mad der skal til for at den ældre kan få et godt liv med ernæringsrigtig kost og

vægt som den ældre bør have i forhold til sundhedstilstanden

at før loftet blev indført den første juli to tusind og ni

for fuld forplejning dengang

at man har sat et loft for fuld forplejning plus at kommunerne sådan set også er blevet kompenseret for det over dut’en så er fru lise von seelen optaget af forholdene på vores plejehjem og vores plejeboliger og så videre ud over

vi har haft om økonomi og

madordningen på vores plejehjem og plejeboliger

enig med ordføreren det er vigtigt at vi kigger ud over økonomidebatten og også ser på hvordan vi sikrer en god livskvalitet

er blandt andet baggrunden for at vi i forbindelse med finanslovaftalen for to tusind og elleve har besluttet at nedsætte en ældrekommission der netop skal handle om livskvalitet og selvbestemmelse

noget jeg venter mig meget af og jeg glæder mig meget til at se resultatet fra den kommission

peter westermann talt meget om kreative løsninger og at loftet har medført kreative løsninger ved at man skal betale ekstra gebyr

altså fuld forplejning ernæringsrigtig kost som tager udgangspunkt i den enkelte ældres behov og kommunerne er fuldt kompenseret for det

må jeg blot pointere over for ordføreren at der faktisk er blevet tilført

brugt rekordmange penge på ældreområdet

bliver brugt på den enkelte person over firs år

det er noget som jeg har fra de kommunale regnskabstal men som sagt tak for en god

en af de kommuner der deltog i

de ældre beboere en god og ernæringsrigtig mad som tager udgangspunkt i hvad der er behov for

give de ældre en god og ernæringsrigtig kost

jamen så burde det også kunne gælde i andre kommuner

sikre at de ældre får fuld forplejning for hvad der gælder inden for loftet på tre tusind

jeg har

kan sikre sig at de ældre beboere får den kost der skal til for at give god livskvalitet

holde økonomien uden for det kunne man jo godt forestille sig vil ministeren så være med til at man i parallelitet til ældrekommissionen lavede en sådan undersøgelse så man faktisk

at kommunerne fortæller os at ældreplejen er under økonomisk pres

i forhold til at vi sikrer os

og har mulighed for at kunne bestemme over deres eget liv i plejeboligerne og

er helt afgørende at få regeringens holdning til om man mener at vi skal have en udvikling i ældreplejen i danmark

forskellige mad og forskellig behandling ud fra hvor mange penge man har

at vi ikke ønsker at der skal ske forskelsbehandling af de ældre på baggrund af hvor mange penge de har

så svarede venstres ordfører jo ret klart at venstre

må undvære det kan man jo så forestille sig også breder sig til andre områder

fra to tusind og syv til to tusind og ni er udgiften per ældre altså ikke de samlede udgifter men udgiften per ældre faldet med næsten fem procent det er altså ganske

intet der tyder på at det i to tusind og ti er gået den modsatte vej tværtimod har rigtig rigtig mange kommuner jo genåbnet deres budgetter

i gang med at genvisitere ældre sådan at man siger at de ikke længere skal have den samme ældrepleje som de fik før vi ser også kommuner gå i gang med løsninger som det man har set i lyngby taarbæk kommune hvor man begynder at differentiere

de ældre får efter hvad de har råd til at betale for det er flere gange i debatten blevet sagt at vi

et eksempel fra et plejehjem i lyngby taarbæk kommune men problemet er jo med den trængte situation kommunerne står i

at slags ser vi hurtigt

ind under prisloftet og så lægger man flere og flere ting over til at være noget som de der har råd kan betale for og så får vi altså situationen hvor jord og betonarbejderen der sidder ved bordet og som ikke har nogen pension må se på

råd til dessert mens direktøren der sidder ved siden af og som har en stor pension har råd til at få dessert det synes jeg ikke er et værdigt ældreliv og det håber

tilslutter sig tillægsprotokollen der sikrer at konventionen bliver mere forpligtende for de involverede lande i socialdemokratiet ser vi positivt på beslutningsforslaget hensigten at fremme gennemførelsen af konventionen vi ser ligeledes positivt på den fremlagte struktur der indebærer at det bliver institut for menneskerettigheder

regeringen har været alt for passiv i bestræbelserne på at implementere konventionen

kun skal tage stilling til overvågningsopgaven vi så gerne

udarbejdet en mere konkret handlingsplan for implementeringen af konventionen så vi sikrer at mennesker med handicap

nulvækstpolitik især ramt handicappede mennesker der oplever at kommunerne ikke har råd til at give dem de ydelser de ifølge loven har ret til ligeledes har

der selv passer deres handicappede barn

nemlig overvågningsopgaven ser vi som nævnt fordele ved at det institut for menneskerettigheder der kommer til at løse dele af

i en stor opgave at overvåge beskytte og fremme rettigheder for mennesker med handicap hvilket stiller store krav til instituttet

instituttet sikrer at al kommunikation og dialog med patientorganisationer foregår så alle kan deltage

at ministeren skal arbejde på at bestyrelsen for institut for menneskerettigheder også kommer til at indeholde en eller flere repræsentanter fra de organisationer der repræsenterer personer med handicap

håber bare blot at ministeren tager

konvention om rettigheder for personer med handicap må give os alle alle sammen en anledning til lige

er det ligesom går for tiden forleden kunne man læse i en avis hvordan

standse den meget ubehagelige udvikling vi havde i formiddags en deputation i anledning af det lovforslag hvor man skal spare spare jeg ved ikke hvor mange hundrede millioner kroner

tabt arbejdsfortjeneste til forældre

henvendelser fra forældre der oplevede

de kunne gå hjem og vugge

ved jeg ikke helt men men jeg tror det er frygtelig vigtigt at

de partier der er aktive her i folketinget og deltager i den handicappolitiske debat er på vagt over for

den her overvågningsinstitution som vi nu

er ved at ske og at den i sine beretninger og i sin praksis

konstant holder øje med hvordan tonen er i debatten

er alvorligt nok hvis man så oven i købet udsættes for hån og det der er værre så hører alt op men vi støtter naturligvis

handicapkonventionen kommer til at ligge i institut for menneskerettigheder fremover

det både institut for menneskerettigheder det centrale handicapråd og

at fns konventioner efterleves i forlængelse af det

arbejde videre med den danske handicappolitik vi har et ansvar for at flere handicappede får en uddannelse at flere handicappede

adgang til arbejdsmarkedet at tilgængeligheden bliver

at omsorg og pleje er i orden og selvfølgelig har vi også et ansvar for tonen i den debat der med jævne mellemrum dukker op

ansvar vedkender jeg mig som konservativ vi behøver jo bare tænke tilbage på sommerens debat om

i en del af københavns kommune hvor man må sige at stort set alle landets hjemmehjælpere

der har vi også et ansvar for

til debat fra konservativ side

at skulle være dem der er skyld i at der mangler penge

debat og vi har hørt fra handicappede og deres familier at det betyder at de oplever at

blive udsat for tilråb på gaden og så videre det burde alle politikere være enige om at få sat en stopper for

når vi ser lovforslag som for eksempel det vi har behandlet for nylig og vi har haft en række deputationer i socialudvalget

vil sænke kompensationen til forældre der påtager sig at gå hjemme og tage sig af deres handicappede barn

derfor er der altså virkelig behov for at vi begynder at få nogle forbedringer på det her område i stedet for forringelser det ville forhåbentlig også kunne være med til

spørgsmålet om ligebehandling af handicappede

det skal være muligt at komme derhen

ikke noget at sige jamen vi har et princip om at alle offentlige bygninger skal være tilgængelige det er alle offentlige bygninger ikke man kan bare se på folketinget derfor mener jeg at det må være et minimum at man i hvert fald får sikret at den ene offentlige bygning

hvor handicappede fremover skal kunne henvende sig

det tidligere center for ligebehandling af handicappede til nu at

jeg håber at vi under udvalgsarbejdet kan få en afklaring af om man sikrer at det centrale handicapråd fortsat har den samme uafhængighed som i dag at de medarbejdere der bliver overflyttet ikke kommer til at være underlagt instruktionsbeføjelser fra ministeren men er sikret en uafhængighed så det centrale handicapråd fortsat

et problem at man ikke fra regeringens side laver en plan for hvordan vi

implementeret handicapkonventionen

det er noget af det som jeg mener vi bliver nødt til at arbejde på at få så vi er sikre på at vi ikke bare i ord skriver under på en konvention men rent faktisk også vil leve op til den

nogle kommentarer til de bemærkninger der er faldet fra fru anne baastrup

jeg kan ikke være mere enig i hvor vigtigt det er at vi sikrer at der er en god tone i handicapdebatten jeg bliver også rigtig ked af det og det rører mig også meget dybt når jeg hører eksempler på at personer med handicap har prøvet at blive stoppet

på gaden og har fået tilråb det er vores ansvar som politikere at være med til at bane vejen for at der er en ordentlig og en god tone i debatten

glad for at høre at fru anne baastrup også har stort fokus på

alle sammen samles om

vi skal behandle alle med respekt og ordentlighed i det her samfund

nogle bemærkninger fra fru anne marie geisler

at inddrage handicaporganisationerne i

den her overvågningsopgave det der kan siges

med beslutningsforslag kan inddrage danske handicaporganisationer i

går ind og ændrer lovgrundlaget for instituttet men det er noget vi må se på efter vi har fået vedtaget det her beslutningsforslag baggrunden for

er at danmark i sommeren to tusind og ni ratificerede fn’s konvention om rettigheder for personer med handicap ifølge konventionen skal der nemlig etableres en funktion til overvågning af gennemførelsen af konventionen

en rigtig beslutning at placere opgaven i institut for menneskerettigheder det betyder også at danmark lever op til fns anbefalinger om at bruge et nationalt menneskerettighedsinstitut hvis et sådant findes institut for menneskerettigheder fungerer i en dansk sammenhæng som et nationalt menneskerettighedsinstitut og instituttet

med at vi placerer opgaven i institut for menneskerettigheder styrker vi instituttet på handicapområdet ved at det nuværende center for ligebehandling af handicappede opdeles således at cirka halvdelen af medarbejderne i centeret overføres til institut for menneskerettigheder den anden halvdel af medarbejderne overføres til et nyt sekretariat for det centrale handicapråd som får en vigtig rolle som dialogforum institut for menneskerettigheder det centrale handicapråd og folketingets ombudsmand kommer herefter sammen til at udgøre rammerne for at fremme beskytte og

oplyse at der i den indgåede satspulje for to tusind og elleve er enighed om at afsætte midler til en styrkelse af overvågningsindsatsen i institut for menneskerettigheder samt det centrale handicapråds virksomhed lad mig her til slut sige at jeg også ser meget frem til udvalgsbehandlingen af forslaget og jeg kan give tilsagn om at vi fra socialministeriets side vil bidrage til en god og grundig

at vi sikrer et åbent velfungerende og konkurrencebaseret postmarked i forbindelse med gennemførelsen af eus tredje postdirektiv og for det tredje at vi håndterer udfordringen med den kraftigt dalende brevmængde i danmark

til postlov opfylder vi lige netop disse tre mål lovforslaget er baseret på en bred politisk aftale fra maj i år en aftale hvor partierne tog ansvar for at sikre en god postservice på land og i by samtidig med at vi netop tager højde for den kraftigt dalende brevmængde teknologiens landvindinger kan nu for alvor mærkes på postmarkedet elektronisk post

erstatter almindelige breve i stor stil det er positivt at vi i danmark også udnytter de nye muligheder for effektiv og hurtig kommunikation men det betyder en kraftigt faldende brevmængde og det presser naturligvis post danmarks økonomi det er vi nødt til at forholde os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

kroner til otte kroner til gengæld bliver det nemmere at sende b breve der fordeles inden for to tre dage i dag kan b breve kun sendes fra posthuset men fremover kan de puttes i postkasserne landet

af b brevene fremover fordi portoen jo er markant lavere nemlig seks kroner portostigninger er absolut ikke venstres livret men vi er og bliver nødt til at sikre det økonomiske grundlag for at bevare befordringspligten i hele landet venstre hilser det meget velkommen at vi med lovforslaget bryder med det monopol som post danmark hidtil har haft på fordeling af breve op til halvtreds

giver nye konkurrerende postvirksomheder mulighed for at komme på banen hvorved der kan skabes en sund konkurrence til gavn for borgere og virksomheder vi kan nu se frem til et mere dynamisk postmarked hvor servicen i højere grad tilpasser sig postbrugernes behov og ønsker sammenfattende er der tale om et godt lovforslag der glædeligvis er baseret

det er selvfølgelig en kedelig udvikling men det bunder jo netop i at brevmængden er dalet kraftigt med

fire procent om året det er et meget kraftigt fald og i to tusind og ni så vi et direkte

den globale finanskrise så det er rigtigt at brevene ikke

for eksempel med hensyn til hvor postkasserne

hvor langt være til et posthus og

og så videre det går vi ind og sikrer med befordringspligten og det er et vigtigt politisk ansvar som vi har taget på os

nødt til at få økonomien til at hænge sammen og tage ansvar for det

hvor

liberaliseringen af postmarkedet med liberaliseringen afskaffes post danmarks monopol

forsendelser og selv om man kan sige at df generelt ikke bryder sig om implementeringen af eu direktiver

er vi nok også nået til en erkendelse af at den her liberalisering var uundgåelig så derfor har opgaven

således at danskerne i alle dele af danmark stadig væk kan få deres post seks dage om ugen også selv om

økonomiske konsekvenser af

har man altså en økonomisk buffer

man kan kompensere for dette i øvrigt er post danmark pålagt befordringspligten frem til to tusind og tretten et andet punkt der har været diskuteret meget har været det her med de ældres ret til at få

man kan få sin post til døren nu handler det ene og alene om hvorvidt man selv er i stand til at hente den nede på gaden er man ikke det kan man altså få post bragt til døren

selv om man kun skulle være otte og halvtreds år så det er et af de steder hvor jeg synes vi har opnået noget noget fornuftigt med med hensyn til befordringspligten i lovforslaget gives der mulighed for

kan oprette og anvende modtagerdatabaser via

i høringssvarene kan vi så også se at der er rejst kritik af formen og tilgængeligheden af disse modtagerdatabaser fra blandt

det problem synes jeg vi skulle

også at vi i udvalgsbehandlingen får belyst hvem der skal betale til udligningsfonden der synes jeg også det af høringssvarene fremgår meget tydeligt at nogle i hvert fald er meget stærkt bekymrede for om det her kan pålægge enkelte virksomheder som måske ikke har så meget med befordringspligten at gøre

er vi selvfølgelig nødt til at have skabt fuldstændig klarhed over inden vi når til tredjebehandlingen men dansk folkeparti går positivt ind i arbejdet og er jo selvfølgelig stadig væk en del af

andre muligheder nemlig b breve dem kan man i dag putte i postkassen det kunne man ikke førhen

afleveres på posthuset så det giver nogle muligheder for stadig væk at sende breve til en fornuftig pris men det er klart at

ting der er kommet fra avisernes spalter

og her beskriver journalisten postlovens konsekvenser for en ganske almindelig familie jeg citerer hvis familien jensen i holstebro efter den første april næste år har glemt at moster oda i hillerød har fødselsdag og først dagen før får sendt det obligatoriske kort må der investeres otte kroner i frimærker i dag er prisen for at sende samme kort fem

at vi tre dage i forvejen kunne få sendt det her famøse postkort

vil jeg som nogle af de andre ordførere også har gjort lige ridse sammenhængene op som det

porto godkendes

bliver vedtaget så skal portoen ikke godkendes for

er at det jo er blevet dyrere for post danmark at håndtere de her have

som beskrevet i jyllands posten og for pensionisten

adgang til internettet

for en god ordens skyld lige nævne at det altså ikke

der er jo også en del ordførere her i salen i dag

en del høringsparter der har kommenteret det for eksempel nævner danske

prisstigningen vil ramme meget hårdt og det er de handicappede som ikke har mulighed for at benytte

vide hvordan transportministeren forholder sig til den problematik at prisstigningerne på porto kommer til at ramme nogle grupper i samfundet meget hårdt og om høringssvarene der er kommet vil kunne føre til en ændring af lovforslaget på dette punkt

også positivt at der indføres en udligningsordning som alle aktørerne på postmarkedet skal betale til

finder det positivt at nej tak til reklamer ordningen er blevet indskrevet i loven

en anden ændring som loven indfører er at postkassen skal opsættes helt ude ved vejen helt ude ved skel for at det skal blive lettere for den befordringspligtige i det her tilfælde post danmark at aflevere posten og det er jo egentlig i sig selv også positivt loven viderefører også den ordning at man får posten bragt til døren hvis man visiteres til denne ordning visitationen skal foretages af kommunen kl skriver i sit høringssvar at det kan have store administrative konsekvenser for kommunerne især fordi som tidligere ordførere

til kls kommentarer og deres forventning omkring denne høring

at posten bliver bragt til døren er der endnu en problematik omkring som bliver belyst i høringssvarene denne gang af ældre sagen der beskriver det uhensigtsmæssige i at uadresseret post ikke bliver bragt til døren

der er visiteret til ordningen ikke kan få reklamer telefonbøger og

og vi vil gerne have at transportministeren vurderer mulighederne for at tilpasse loven så der bliver taget højde for denne problematik

mulighed for geografisk differentierede portopriser på blandt andet dagblade

udkantsdanmark udkantsdanmark ind i denne del af lovforslaget samt en vurdering af hvilke konsekvenser lovforslaget kan

sig jo så selvsagt ikke positivt til lovforslaget

hvordan man har ret nemlig at liberalisering fører til langt langt bedre service og lavere priser det er jo den historie vi altid hører

må man vel konstatere at begejstringsudbruddene har været forholdsvis spagfærdige

der burde være allermest begejstrede af fornuftige grunde har undladt at møde op her i dag fordi det måske ville være vanskeligt at bruge denne sag som en forklaring

en rigtig god og præcis tale da han sagde at

rigtig skidt ikke selve lovforslaget for det har

tale relativt pænt om men hele denne tankegang om at eu har gennemført en liberalisering af posten i hele europa

en rigtig rigtig dårlig liberalistisk idé og

det realiteten er jo at hvis man spørger danskerne om de vil nævne et rigtig godt eksempel på et område hvor det er gået støt tilbage

op som det bedste eksempel man kan nævne

kendsgerningen er da også at hvis man ser på det lovforslag

er det jo ikke sådan at bemærkninger og høringssvar genlyder af begejstring over

bliver bedre og billigere jo der er én ting der bliver bedre og nemmere det er at sende b post

b brev i postkassen og så når det frem

fire dage det er ligesom det var i min ungdom det interessante er at det

som en serviceforbedring tror jeg er meget meget vanskeligt nej kendsgerningen er

effekt som man måske kan beskrive som positiv nemlig at

der endnu ikke har valgt internetløsninger vil blive presset til at gøre det

digitalisering nu endegyldigt sat på dagsordenen fremover kommunikerer vi kun med vores medlemmer via internettet

godt nok nogle af medlemmerne man ikke kommunikerer så godt med men det jo mennesker som vi

helt om i eu papirerne før man finder det med at det

et forsøg på at gennemføre et eu direktiv som nogle kom til at støtte engang men som de fleste i dag synes er en rigtig dårlig idé men så skal man

begrænse skaderne og lad mig igen sige

det er rigtig rigtig fornuftigt at man

begrænse den fri konkurrence på området ved at sige at alle skal betale til befordringspligten det er rigtig godt og fornuftigt men til gengæld må man så sige at vi her ser

mønstereksempel på hvad liberalisering fører til nemlig at selvfølgelig fører mere liberalisering

til mere bureaukrati i bemærkningerne til lovforslaget er man så venlig at sige at man ikke helt kan overskue hvor meget ekstra bureaukrati det offentlige skal betale til det her

er så glade for liberalisering vi er så glade for markedsgørelse og vi er så glade for at ting skal hvile i sig selv

tilskud til dem der stadig væk har brug

villige til at betale for bureaukrati kontrolforanstaltninger og andre indgreb som er nødvendige for at liberaliseringen

minder det her jo bare om liberaliseringen af

af telesektoren lovgrundlag som

større og større og stadig stigende bureaukrati det er det der kommer ud af liberalisering så enhedslisten må på trods af at flere ordførere

ikke bliver godt af at man bruger meget bureaukrati på ligesom

har noget at gøre med hvilken ideologisk tankegang man

men man må jo gribe til hvad man synes man kan finde overraskende er

men en af årsagerne er jo den teknologiske udvikling fordi vi i stigende grad sender e mails og

høre at nogle ønsker sig tilbage til en tilstand hvor det ikke var sådan

og den udvikling er jo tværtimod blevet forstærket som følge af finanskrisen og har øget det årlige fald i brevmængderne fra tre fire procent de senere år til cirka ti procent i to tusind og ni tankevækkende var det

blive holdt nogle varme indlæg om hvilken god tid der var engang

så slet ingen bud har på det har til gengæld forligspartierne og det vil jeg gerne starte med at rose forligspartierne for for de er gået ind her og har taget ansvar

så kan man jo ikke køre med de populistiske temaer og sætninger

men er nødt til at forholde sig til den virkelighed der er uden for murene her på christiansborg at nogen har meget svært ved det helt generelt har jeg da en forståelse for

jo ikke mere rigtigt så nogen skal altså gøre

vi skal heller ikke være kede af den teknologiske udvikling der jo i virkeligheden betyder at den enkelte virksomhed og borgere hele tiden får nye og bedre muligheder for at kommunikere både med hinanden og med de offentlige myndigheder

men nedgangen i brevmængderne har imidlertid meget stor betydning for

at forstå at udgifter kan være svære

når man ikke har indtægter men der må jeg bare sige

man må ikke lade det komme som et chok det kan godt være noget man kommer til at opleve flere gange at når man ikke har indtægter

for at sikre at vi så også fremadrettet kan have en økonomisk robust befordringspligtig virksomhed der kan sikre en landsdækkende postbefordring for det er jo det vi taler om af høj kvalitet

var det nødvendigt at lave tilpasninger i lovgivningen og det er det vi har gjort

at partierne bag postaftalen anerkender den udfordring og har valgt at tage et medansvar for at fremtidssikre postbefordringen

også sige at det synes jeg også debatten i dag har båret præg af at er mange der har villet det er meget vigtigt for mig at

nu er der heldigvis også meget andet i lovforslaget

det også en række forbedringer som vil være til gavn for såvel den enkelte borger som erhvervslivet lovforslaget indeholder en gennemførelse af tredje postdirektiv som fastslår at der skal ske en fuld liberalisering af postmarkedet inden den første januar to tusind og elleve og det indebærer at den eneret som post

ikke overrasket over enhedslistens ser noget der bare minder om noget der har med eu at gøre

det har noget med eu at gøre er simpelt hen bare skidt og det er selvfølgelig festligt nok men det har jo bare ikke ret meget at gøre med dagligdagen for mange borgere

en ideologisk tale den fulde åbning af markedet giver jo nogle muligheder for nye postvirksomheder til at komme ind på markedet hvorved der kan skabes en god og sund konkurrence

jo nogle af os der synes er en god idé og andre kan slet ikke udstå det jeg tror det kan være med til at give et endnu mere dynamisk marked

markedet i endnu højere grad kan tilpasse sig og ændre servicetilbuddene efter postbrugernes behov

sikres levering af post til døren og den ordning er uafhængig af modtagerens alder og boligens type og omfatter også personer i landdistrikter der ikke selv kan

levering til døren er i disse tilfælde

ændringer i postservicen det vi kalder befordringspligten der vil fortsat blive bragt pakker og breve ud seks dage om ugen mandag til lørdag og post

skal fortsat anvende en landsdækkende enhedstakst for breve og pakker der indleveres som enkeltforsendelser

med hensyn til taksterne vil det bærende princip fremover være at priserne skal være omkostningsægte der skal man huske

billigere den måde hvorpå nogle får noget billigere

jo ikke sådan at det pludselig bliver billigere fordi vi

nu skal det være billigere nej vi kan beslutte os for at

der er forbundet med distributionen det betyder også at prisen på et almindeligt brev der omdeles fra dag til dag fremover vil stige fra fem kroner

for at sikre forbrugerne et godt og prisbilligt alternativ vil det imidlertid blive gjort nemmere at sende de såkaldte b breve

i dag skal afleveres på posthuset her tror jeg altså

fremover kan man aflevere et b

tre dage og prisen vil være cirka seks kroner og jeg tror altså at det trods alt er de færreste almindelige breve vi sender som er af så hastende karakter at de skal være ude dagen efter jeg noterede mig

postkort det gik aldrig helt op for mig hvori det bestod men alligevel

brevet i en postkasse man skal ikke længere på posthuset med

det er jo fordi det formentlig vil blive

for pakkeforsendelser indføres der ligeledes valgmuligheder for forbrugerne

tilbyde to pakkeprodukter et pakkeprodukt hvor pakken omdeles til modtageren sådan som man kender det i dag

nyt og billigere produkt hvor pakken ikke omdeles men hvor man får besked om at pakken er ankommet til posthuset det er post danmarks vurdering at det vil betyde at lette pakker med omdeling vil blive dyrere at sende mens lette pakker uden omdeling vil blive billigere at sende og tunge pakker vil tilmed blive billigere både med og uden omdeling end de priser vi kender i dag sådan er vurderingen for at sikre forbrugernes rettigheder på et liberaliseret marked bliver det fremover muligt at klage til trafikstyrelsen over alle postvirksomheder og ikke som i dag kun

over alle og da det er et vigtigt hensyn at alle de postvirksomheder der opererer på markedet leverer postydelser af høj kvalitet vil der blive indført en licensordning ordningen indebærer at virksomhederne for at kunne operere på markedet skal leve op til nogle grundlæggende krav til eksempelvis økonomi de skal også oplyse præcis hvilken service forbrugeren kan forvente af virksomheden alt i alt selvfølgelig forbrugerbeskyttende og fornuftigt og samtidig vil kontrollen med virksomhederne blive styrket således at det sikres at virksomhederne overholder gældende vilkår

er min opfattelse at lovforslaget vil medvirke til at sikre at vi også fremover vil have en økonomisk robust befordringspligtig virksomhed så vi som forbrugere fortsat kan forvente postydelser af høj kvalitet jeg tror ikke at der er nogen i tinget der kunne tænke sig at man satte takster op hvis man kunne undgå det sandheden er jo bare at ser vi uden for murene af folketinget her kan vi jo se et marked hvor det gælder om at vi i tide får indrettet et system

postvæsen

i forhold til høringssvarene blandt andet fra danske handicaporganisationer som jo meget klart og præcist gør opmærksom på at den høje porto

jeg tror at langt

når vi ser på hvordan man kan indrette sig men jeg er altid imødekommende for at kigge på det jeg synes at det er nogle mennesker som vi skal tage et særligt hensyn til fordi de har det noget mere besværligt

andre så det er jeg altid imødekommende over for og tager gerne

økonomisk byrde på den her person og det

i de danske handicaporganisationers høringssvar

og udbygning af havnebanen til esbjerg

håndteret med transportaftalerne men jeg synes at det umiddelbart er ganske sympatisk som udgangspunkt er enhedslistens

om at fremrykke elektrificeringen

på en yderligere elektrificering af jernbanen i

sr regeringen valgte at satse på dieseltog som nu skal afskrives

på trods af fortidens synder kan det da give god mening at fremrykke elektrificeringen af strækningen mellem esbjerg

at elektrificere den relativt korte strækning vil det være muligt at køre med eltog på hele strækningen fra københavn til esbjerg og da strækningen samtidig allerede er delvis immuniseret

strækningen forud for udrulningen af det nye signalsystem være betydelig mindre end på andre strækninger det er også baggrunden for at den strategiske analyse af elektrificeringen netop ser på muligheden for at elektrificere esbjerg lunderskov før udrulningen af signalprogrammet det er regeringens holdning at man bør afvente dette analysearbejde og det er også det vi har aftalt enhedslisten lægger op til en hastighedsopgradering af esbjerg lunderskov til to hundrede kilometer

med aftale om en grøn transportpolitik blev forligspartierne enige om at arbejde for markant hurtigere rejsetider mellem de store byer og en etapevis udbygning og opgradering af banenettet i første omgang handler det om banen mellem aalborg og københavn og det er dog samtidig regeringens holdning at visionerne om større hastighed på længere sigt bør udbredes til flere strækninger herunder til esbjerg

også være logisk at det i forbindelse med en eventuel fremrykning af elektrificeringen af esbjerg lunderskov overvejes

undgås med hensyn til enhedslistens ønske om en ny station i

opgøres det samfundsøkonomiske potentiale for en række nye stationslokaliteter og trafikstyrelsen vurderer at der er tolv lokaliteter som har en bedre samfundsøkonomi end en ny station i

men det betyder ikke at en ny station i

etableringen af en ny station vil kræve en mere tilbundsgående undersøgelse

at vil man gerne have mere kollektiv trafik skal man også somme tider gå utraditionelle veje så man kan ikke kun holde sig til en analyse eller en tekst endelig er der

som enhedslisten ikke er en del af desværre synes jeg fordi det

til det har forligskredsen håndteret og taget hånd om i samme aftale blev det besluttet at

og beslutningsgrundlag og banedanmark forventer at have beslutningsgrundlag og vvm færdige i to tusind og tolv så alt i alt må

sige at det her er blevet håndteret af forligskredsen det er den tids og rækkefølge som vi har aftalt

vi følger og jeg kan jo godt forstå når enhedslisten står uden for forligskredsen at

at nogle trafikprojekter kan planlægges og igangsættes uden at man

man kan handle hurtigt og træffe beslutninger

hvornår forestiller transportministeren sig at det her projekt kan gå i gang hvis vi skal følge det tempo

aftalt en forundersøgelse vi har reserveret penge til en vvm undersøgelse og det som

der bakker op om finansloven er at vi agter

handling bag ordene og altså lave motorvejen fra herning holstebro

er en rigtig god forrentning på det

bestående af socialdemokratiet radikale venstre socialistisk folkeparti og enhedslisten indgik en snæver snæver trafikaftale det var en aftale der indebar en entydig satsning på de dieseldrevne ic4 tog der efterfølgende blev sat i ordrer i italien af sr regeringen vi ærgrede os dengang over at venstrefløjen ikke ville satse på eltog frem for dieseltog

der er på den baggrund god grund til at glæde sig over enhedslistens nyvundne sympati for eldrevne tog der jo er langt mere driftsikre og venlige over for miljøet bedre sent end aldrig venstre er enig i at specielt på strækningen mellem lunderskov og esbjerg er der teknisk mulighed for at fremskynde indførelsen af

elektrificeringen af jernbanen som alle folketingets partier undtagen enhedslisten aftalte sidste år resultatet vil foreligge i to tusind og elleve hvorefter vi kan træffe beslutning om projektet derudover

også at tilkendegive at udrulning af elektrificeringen i større omfang må vi erkende er noget der starter

og tyve årsagen er primært begrundet i det store signalprojekt

noterer jeg mig at der er tolv andre lokaliteter som har større potentiale for åbning af en station det er vi selvfølgelig nødt til at forholde os til gode veje og baneforbindelser til havnene er et vigtigt middel til at nå målet om mere godstransport på skib de blå motorveje derfor er vi i venstre meget tilfredse med at der i trafikaftalen fra oktober to tusind og ni faktisk er reserveret hundrede million kroner som et statsligt bidrag til en ny godsbane til esbjerg havn endelig er der

om at øge hastigheden mellem lunderskov og esbjerg til to hundrede kilometer

det falder i grunden i god tråd med venstres mål om kortere rejsetider med tog

en af de ting der skal lokke flere passagerer ind i togene sammen med tog til tiden der er helt centralt men vi ønsker dog at se højere toghastigheder i hele landet som led i en samlet strategi ved kommende trafikaftaler frem for at vi går ind og ser isoleret på en enkelt strækning

det udelukker jo ikke da der nu er tekniske muligheder for at gøre noget særligt mellem lunderskov og esbjerg at vi forholder os til det ved de kommende trafikaftaler det kunne være i to tusind og elleve eller to tusind og tretten hvor vi tager en drøftelse i trafikforligskredsen om det konkrete projekt

ikke stå og sige her på forhånd

er nogle tekniske muligheder som ikke findes andre steder i landet og derfor er det selvfølgelig fornuftigt at kigge på det med hensyn til godstogene er det selvfølgelig fornuftigt at få flest muligt af

trukket af eltog det er helt klart den bedste løsning også fordi vi gerne

lagt mig fast på at det er det vi gør det må bero på en forhandling i øvrigt kan vi også glæde os over at der sker en elektricificering af hele sydbanen i forbindelse med med femernprojektet det vil også være et væsentligt fremskridt blandt andet for for godstransporten i danmark

halvfems

hypotetisk debat vi har i dag

jeg kan se at en af de lette revisioner

enhedslisten for en sjælden gangs skyld har redegjort for økonomien i det

jeg mener at det er relativt hypotetisk

i forligskredsen har jo opbrugt infrastrukturpuljen i hvert fald frem til to tusind og tyve medmindre vi opfinder et eller andet der kan generere nye midler i kassen vi taler altså om en lille milliard kroner for at elektrificere her jeg siger ikke

være med til det jeg siger bare at jeg godt vil have at enhedslisten måske så konstruktivt går ind i

jeg kan beklage at enhedslisten ikke er en del af forligskredsen

hvordan økonomien skal hænge sammen og så havde enhedslisten også været vidende om at der var bevilget penge til esbjerg havn og så kunne man

at fremskaffe noget finansiering på hvis vi skal føre

elektrificering er fremtiden men lad os nu lige få slidt de der

måde have slidt op så det ligger ikke lige for

statens forskellige ejerskaber igennem

tilvejebringe nogle midler så jeg synes ikke at de to ting hænger særlig

at de partier der i trafikaftalen

om både at få det her vedtaget gennemført og finansieret det er jo en god mulighed for det giver

satser vi på vi har løbende diskussioner om at åbne stationer rundt omkring i landet fordi vi ved at hvis man skal have passagerer til togene skal der være

folk bor og jo tættere man er på en station jo større er sandsynligheden for at man tager toget i stedet for bilen

sparker enhedslisten

dør ind idet udbygningen af baneforbindelsen til esbjerg havn og tilhørende omladefaciliteter er i fuldt sving så bred støtte

det havde jo været rart hvis enhedslisten havde været med

forligskredsen således at enhedslisten kunne bruge sin megen energi

at støtte sf og socialdemokraterne og de radikale i ønsket om mere offentlig trafik

enhedslistens engagement i at forbedre den kollektive

og nedbringe forureningen fra biler

radikale venstre har vi vurderet at vi har kunnet arbejde mere aktivt for det

formål ved at være en aktiv del af trafikforliget jævnfør nogle af de kommentarer som vi har hørt fra ministeren og andre ordførere og

vi er kommet langt med det så på den baggrund og fordi vi er en del af forliget

sikker på at to grunde enten lykkes det jo forligspartierne selv om herre kim

fra dansk folkeparti havde lidt svært ved at forestille sig det

finde nogle penge inden for det

eller også er der jo mulighed for at bruge den meget meget gode formulering der er i forliget om at hvis der er ønsker om at gennemføre ting der ikke kan finansieres inden for forliget er man velkommen til at gå uden for forliget og skabe flertal for at det kan lade sig gøre

sikker på at det kommer i to tusind og elleve og det synes jeg jo er positivt selv om det da havde været langt bedre hvis man havde vedtaget enhedslistens forslag da vi fremsætte det i to tusind og ni altså sidste år

det her er der ingen som helst grund til at udsætte men jeg synes trods alt det er godt at der er så stor tilslutning til

man af forskellige grunde udsætte den generelle elektrificering af

en del godsoperatører står faktisk over for at skulle udskifte deres materiel og hvis vi ikke kommer i gang med elektrificeringen

er elektrificeret i dag risikerer vi altså

nyt dieselmateriel eller også

via jernbane lider yderligere tilbageslag i forhold til godstransport på vej og det synes jeg faktisk ville være

klart signal om at det faktisk er den vej man betræder

betyde konkrete forbedringer i forhold til transport

jeg synes at man bare af hensyn til

så hurtigt som overhovedet muligt

også er fordelen ved esbjerg lunderskov er jo at man her kan gøre det nemmere billigere og hurtigere end man kan på de øvrige dele af

i gang med det fantastiske udtryk immuniseret som var lige ved at medføre at jeg her i anden omgang ikke kunne få

fremsætte et beslutningsforslag hvori den slags fuldstændig uforståelige ord indgik men det lykkedes jo

at bruge et andet udtryk uden at risikere at blive beskyldt for at være fuldstændig uden indsigt i togdrift i danmark og det går jo ikke så forslaget kom men

gennemføre det her rimelig hurtigt

også have positiv betydning for persontrafikken og selv om jeg ikke mistænker herre kim mortensen fra socialdemokraterne for at

jo sikker på at tanken om at man kan afkorte den tid det tager at komme med tog fra esbjerg til

også er attraktivt det vil selvfølgelig også være attraktivt i forhold til

at man kan sikre sig at man kan køre med eltog hele vejen i dag har man jo et system

eltog og dieseltog som bliver adskilt

også godt lade sig gøre teknisk set men det

ville jo helt klart være en stor fordel hvis der var mulighed for at køre

vores klare opfattelse og det er så til den del af forslaget

ikke var helt så entydig og begejstret og det overrasker

er meget vigtigt at vi i de kommende år får etableret flere stationer

sikre at den lokale og regionale trafik med tog bliver forbedret samtidig med at der bliver plads til både godstransport

sig gøre er altså at man får etableret flere stationer men alt i alt

jeg sige at jeg synes det er rigtig dejligt at der er så stor tilslutning til at det her projekt skal

derfor med nogenlunde sikkerhed kan sige at i to tusind og elleve vil det også blive besluttet så må vi se på om enhedslisten får lov til at være med til

der har været nedsat en tværfaglig enhed hos statsadvokaten der skulle forbedre muligheden for sporing og beslaglæggelse af udbytte i forbindelse med kriminalitet her blev man opmærksom på

og rigsadvokaten har skrevet en henvendelse til justitsministeriet om muligheden for at forbedre

politiets muligheder for at

gennemføre efterforskning også efter at der er faldet dom begrundelsen er at det vil forbedre dommens gennemslagskraft altså effektivitet og at det er stødende at man i dag

kan se at der er mennesker der er dømt for økonomisk kriminalitet

leve videre med en høj

uanset at de ikke har været i stand til at dække sagsomkostningerne eller

derfor går lovforslaget i korthed ud på

edition altså forevisning af

genstande også efter at der er faldet dom

til at foretage hemmelig beslaglæggelse i forbindelse med hemmelig ransagning det er noget der allerede er i loven men nu kommer der altså en mere udtrykkelig hjemmel

der er også regler for at man skal have en særlig kreds af advokater som kan beskikkes i straffesager om fravigelse af reglerne om forsvarernes og sigtedes ret til aktindsigt der er for så vidt ikke noget nyt i det

man har hele tiden haft en særlig kreds af advokater

jeg synes det er et meget positivt lovforslag som vil gavne mulighederne for at få en

kriminalitet

de bøder som de er skyldige eller de erstatninger som som de bør betale til andre

er kommet om at lave lovgivningen lidt mere klar sådan at det bliver tydeligt hvad der er mulighed for når politiet gerne vil ud at have fat i de penge som man har en konkret mistanke om

problemer heller ikke i de høringssvar der er kommet til lovforslaget men der er lidt spørgsmål i forhold til den kreds af advokater der skal udpeges som jeg synes at vi må få en afklaring på men der er en opbakning fra socialdemokraterne

dømt have penge og andre aktiver som politiet i deres efterforskning ikke har fundet og opdager politiet det efter at dommen er faldet har de ikke mulighed for at beslaglægge værdierne

hvis politiet finder ud af at vedkommende har penge gemt i udlandet har de i dag ikke mulighed for at beslaglægge dem selv om pengene stammer fra den kriminelle handling og selv om sagsomkostningerne eller krav om konfiskation eksisterer fordi dommen er faldet

det synes vi i dansk folkeparti er godt samtidig ændrer man forældelsesfristen for den handling altså rettigheden til

bliver den harmoniseret med forældelsesfristen

gives tydelig hjemmel for hemmelig beslaglæggelse i forbindelse med hemmelig ransagning

uddybe at hemmelig ransagning altid foretages efter godkendelse hos en dommer

er væsentligt at pointere og med en advokat udpeget til at varetage de mistænktes rettigheder

det leder mig så videre til den sidste del af lovforslaget hvor en kreds af advokater som beskikkes i forbindelse med hemmelig ransagning

skal naturligvis ses i lyset af at det er vigtigt med hemmeligholdelsen i forhold til ransagningen

advokatens identitet så det ikke er muligt at påvirke advokaten i vi af den opfattelse at lovforslaget

sommerhus på ibiza når han i virkeligheden skylder rigtig mange penge væk

efterforskningsmæssige skridt

det skal der selvfølgelig være jeg synes ikke det er rimeligt at man hvis man formår at holde tingene skjult

jeg synes også det er i orden at der er mulighed for hemmelig

beslaglæggelse jeg synes det er ok at der er en mulighed for for eksempel at

om noget er narko eller sprængstof

jeg kan forstå at at muligheden

eksisterer det her handler om at give

er ganske fornuftigt i forhold til

særlig kreds af advokater når man begrænser aktindsigten

følge op under udvalgsarbejdet der er faktisk nogle kritiske høringssvar i den forbindelse og jeg synes faktisk heller ikke helt at det

har vist sig problematisk at

det er vigtigt hele tiden at styrke indsatsen i forhold

også det vil være virksomt i forhold til bandekriminaliteten hvor man i forvejen har al capone metoden

blandt andet også om at tage status og prestige fra bandemedlemmerne og det skulle gerne resultere i at det bliver mindre attraktivt for eksempel at være bandemedlem så

får mindre bandekriminalitet i danmark så overordnet er

en forbryder kan beholde penge eller formuer efter en forbrydelse hvis han er dygtig nok til at gemme pengene af vejen indtil der er afsagt dom

ikke rimeligt at en hårdtarbejdende borger

har været udsat for en forbrydelse skal snydes for erstatning og samtidig se på at forbryderen

gerningsmanden lever et liv i sus og dus alene fordi forbryderen har formået at gemme penge og formuer af vejen indtil der er blevet afsagt dom i de situationer

er det kun rimeligt at myndighederne fortsat kan lede efter udbytte og andre formuer som kan dække erstatninger til offeret og som kan være med til at betale for sagsomkostninger og andre udgifter som jo bliver pådømt forbryderen ved dommen men som kan være meget vanskelige

indhente efterfølgende efter de nugældende regler

jeg glad for at rigsadvokaten har opfordret os til at ændre

og to i retsplejeloven således at vi får den her mulighed fremover nemlig at man ikke skal kunne klare frisag bare fordi man har været dygtig nok eller kreativ nok

eller formuer i øvrigt så må man til lommerne og betale det man skylder

anden del af forslaget jo for så vidt rigtigt at der

ikke tilhængere af at der sker en

at vide hvad det egentlig er man sigtes for eller hvilke oplysninger der kommer frem det har vi også sagt nej til på tidligere tidspunkter og derfor synes vi ikke

vi kan sige ja til til den del jeg ved ikke om ministeren er indstillet på at opdele forslaget i et a og

vi kan støtte den første del af det vi kan derimod ikke støtte den anden del af det

og vi synes heller ikke der er argumenteret særlig

bredt sikret under alle omstændigheder

for at finde disse beløb hvis ikke man har fundet dem inden dommen så den del vil vi meget gerne stemme for og derfor håber jeg at

er vi altså meget imod og vi forstår simpelt hen ikke behovet for tys tys advokater vi mener ikke at der på noget tidspunkt

nødvendigt med tys tys advokater der er ikke på noget tidspunkt

det giver altså en lang række problemer at man har disse tys tys advokater

det giver også det store problem

advokaterne ikke engang har mulighed for at lave lave

at gå til folketinget

advokater jo indimellem gør og påpege at

om der er nogle generelle problemer i i de sager som de varetager vi mener altså det er et meget stort brud på de retssikkerhedsgarantier vi normalt har i danmark at man har den type tys tys advokater og derfor kan vi ikke stemme for den del af forslaget så jeg håber meget at ministeren vil opdele det

vi kan få et enigt folketing bag den første del og så kan vi stemme

viser sig en enighed i folketinget om at forbedre politiets muligheder for at opspore skjult udbytte og andre aktiver hos dømte dømte for det er jo vigtigt at vi sikrer at der sker en effektiv fuldbyrdelse af

det er et afgørende led i vores indsats mod kriminalitet

alle muligheder for at få det konfiskeret

for at få økonomisk vinding bliver så lille som overhovedet muligt og der tror jeg vi tager et vigtigt skridt i den retning med vedtagelsen af det her lovforslag

altså bliver pålagt at skulle betale til dækning af krav for eksempel erstatning sagsomkostninger og bøder ikke bare bagefter kan leve over

for myndighederne er muligt at opspore de aktiver som personen har så man altså kan få betalt de her erstatninger bøder omkostninger og så videre

forslaget lægges der altså op til at give politiet

og andet efter domfældelse for eksempel i sager om større økonomisk kriminalitet

så er der også et element som handler om hemmelig beslaglæggelse i forbindelse med hemmelige ransagninger efter de regler vi har i dag

kan der i visse tilfælde hvor det er af afgørende betydning for efterforskningen foretages en ransagning uden at den mistænkte eller andre bliver gjort bekendt med den pågældende ransagning altså en såkaldt hemmelig ransagning

foreslås det at der indføres en udtrykkelig hjemmel til at foretage en hemmelig beslaglæggelse i forbindelse med en hemmelig

lave en hemmelig beslaglæggelse for at undersøge en genstand nærmere det kan være mange forhold det kan være stoffer man finder som man skal undersøge nærmere for at se hvad det er for nogle stoffer og andre har nævnt andre eksempler på hvad det kunne være man skal undersøge nærmere som et led i

så er der spørgsmålet om beskikkelse af advokater i forbindelse med fravigelse af reglerne om forsvarerens og sigtedes ret til aktindsigt det er jo sådan i dag at det er den samme kreds af advokater som anvendes til beskikkelse i sager om begrænsning af forsvarerens og sigtedes ret til aktindsigt og så til beskikkelse i visse sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden med det her lovforslag lægger regeringen op til at der bliver oprettet en særskilt kreds af advokater som kan beskikkes i sager om begrænsning af forsvarerens og sigtedes ret til

formålet med det er simpelt hen at imødegå en eventuel risiko for en utilsigtet offentliggørelse af navnene på advokater som bliver beskikket i visse sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden

lovforslaget berører altså ikke de gældende regler i retsplejeloven om hvornår forsvarerens og sigtedes ret til aktindsigt kan begrænses men indebærer alene at der bliver en særskilt kreds af advokater til varetagelse af disse

jeg noterer mig de bemærkninger der er kommet både fra det radikale venstre

det synes jeg så at vi skal drøfte nærmere under udvalgsarbejdet

som før hvis man vedtager lovforslaget men det er alene det at man altså har en særlig kreds af advokater der bliver beskikket netop til det for at undgå risikoen for at disses navne kommer frem sådan som jeg lige har redegjort for

villig til at drøfte det nærmere under udvalgsarbejdet for at få

jeg gerne takke for en god debat og jeg ser frem til en velvillig behandling af lovforslaget under udvalgsarbejdet

i indtil seks år lovforslaget skal derudover sikre at der i disse sager automatisk bliver rejst et erstatningskrav over for gerningsmanden i bemærkningerne til lovforslaget er der blandt andet henvist til sagen om en politihund som blev skudt under en politiaktion i forbindelse med et røveri i august sidste år

mener at der bør skrides hårdt ind over for personer der begår voldelige overgreb på dyr og herunder også mod dyr der er trænet til at bistå politiet i bestræbelserne på at sikre lov og orden i vores samfund

det afgørende er efter min opfattelse at gerningsmanden i alle tilfælde får en passende straf

det er er desuden vigtigt at den skadelidte får økonomisk erstatning for det tab der er lidt

vende tilbage til lige om lidt men det er min klare opfattelse at de regler der gælder i sager om drab med videre på politihunde og lignende er fuldt tilstrækkelige for at sikre den straf

som udgangspunkt straffes efter straffelovens regler om hærværk drab på politihunde vil på grund af den høje økonomiske værdi som politihunde jo repræsenterer i de fleste tilfælde kunne straffes som groft hærværk efter straffelovens § to hundrede og en og halvfems stykke to hvor strafferammen er op til seks års fængsel i den konkrete sag som er omtalt i

blev der netop rejst tiltale efter bestemmelsen om groft

og dræbt politihunden blev af retten idømt seks års fængsel for blandt andet groft røveri trusler mod politiet og groft hærværk

en bestemmelse som den der beskrives i beslutningsforslaget vil altså ikke betyde at strafferammen i den slags sager ændres i forhold til i dag voldelige overgreb mod politihunde og lignende vil efter de gældende regler også kunne straffes efter dyreværnsloven hvis dyret i forbindelse med overgrebet har været udsat for smerte lidelse angst varigt men eller væsentlig ulempe så altså drab på politihunde og andre dyr vil efter omstændighederne også kunne

de detaljerede regler som vi har for aflivning af dyr og som skal sikre at aflivning af dyr sker på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde selv om det altså

set godt forstå man umiddelbart

drab med videre på dyr som udgangspunkt bliver straffet efter reglerne om

dyreværnsreglerne sikrer at dyr også juridisk set behandles som levende væsener og ikke kun som ting

for at illustrere det sammenspil mellem reglerne

jeg henvise til en konkret sag fra nitten fem og halvfems her var en mand tiltalt for at have druknet en politihund i et forsøg på at undgå anholdelse efter undvigelse fra et fængsel manden blev under straffesagen både kendt skyldig i overtrædelse

om groft hærværk i straffelovens § to

i den sag blev det betragtet som en skærpende omstændighed at overtrædelsen var begået under undvigelse fra et fængsel og at gerningen havde medført betydelige lidelser for hunden retten fastsatte straffen til tredive dages hæfte som i dag svarer til ubetinget fængsel i tredive dage som det fremgår af sagen kan der i forbindelse med fastsættelse af straffen for voldelige overgreb mod dyr lægges vægt på den lidelse som er forvoldt dyret og på de øvrige omstændigheder som gerningen er begået under det kan for eksempel være at overtrædelsen er begået under flugt fra politiet eller i forbindelse med en anden kriminel handling så selv om sagen her er over ti år gammel illustrerer den meget godt at de gældende regler faktisk tager hensyn til at der er tale om overgreb mod levende væsener og om overgrebet er begået i forbindelse med en anden kriminel handling jeg kan derudover oplyse at

blev tilkendt femogfyrretusind kroner i erstatning for sit tab erstatningen blev fastsat ud fra en ganske grundig opgørelse af hundens værdi

det bringer mig til det næste punkt i beslutningsforslaget nemlig forslaget om at der i sager om drab på politihunde og lignende

at en vigtig del af opgøret med sådan en forbrydelse jo netop ligger i at gerningsmanden skal betale en erstatning erstatningen kan være ganske betydelig når det gælder politihunde fordi politihunde jo ofte har gennemgået en omfattende træning

kunne udfylde den funktion som de har i tjenesten

avlshunde og kan også i den forbindelse have en særlig værdi

vigtigt at at sager om blandt andet drab på politihunde bliver håndteret korrekt af anklagemyndigheden og derfor vil jeg bede rigsadvokaten om at gøre politikredsene opmærksom på at der i sådanne sager som udgangspunkt bør rejses tiltale for overtrædelse af straffelovens bestemmelser

og at der desuden bør rejses tiltale for overtrædelse af dyreværnsloven hvis det vurderes at handlingen har påført dyret lidelse derudover vil jeg bede rigsadvokaten om at sikre at anklagemyndigheden altid er opmærksom på spørgsmålet om erstatning i

sådan en indskærpelse fra rigsadvokatens side mener jeg

ganske langt for at sikre at sager om drab med videre på dyr der fungerer i tjeneste rent faktisk også får den opmærksomhed som de fortjener men endnu mere vigtigt er det naturligvis at de gældende bestemmelser allerede sikrer en passende straf og mulighed for erstatning i sådanne sager så altså samlet set mener jeg at

der ikke er behov for at indføre særlige bestemmelser vedrørende drab med videre på hunde og andre dyr der anvendes i politiets og forsvarets tjeneste

beskrevet i beslutningsforslaget regeringen kan altså med andre ord ikke

er det jo sjældent her i folketinget jeg ærgrer mig da

over at justitsministeren ikke vil medvirke til at ændre lovgivningen så der altså kommer en særlig beskyttelse af tjenestedyr i funktion justitsministeren er jo selv inde på det justitsministeren siger

måden hvorpå man skal

så på dyrene som nogens ejendom og hvis de

der blev det betragtet sådan at dyr

kunne der iværksættes nogle sanktioner hvis man for eksempel dræbte dyrene eller skadede dem så har vi fået hele dyreværnslovgivningen og det har jo betydet en fuldstændig anderledes tilgang til det rent juridisk fordi vi nu ser dyrene som væsener og i dyreværnsloven er det sikret at der ikke kun er den kolde nøgterne

i straffeloven men også er bestemmelser der sikrer at det bliver straffet

kolossal god indsats

særligt beskyttede

diskussion som fru marlene harpsøe rejste om

men at lave en ny bestemmelse i straffeloven ændrer ikke ved den straf

det kan måske også føre til andre vanskelige grænsedragninger hvis man siger at der en særlig regel for tjenestedyr i funktion hvad så med tjenestedyr der ikke er i funktion og sådan kunne man blive ved så jeg synes sådan set at vi har indrettet os tilfredsstillende

den borgerlige straffelov og det er ikke fordi den er lavet af højrefløjen det er

fordi den er lavet for borgere om borgere og til borgere

putte en særlig paragraf to hundrede og syv og tredive b

dræber mennesker finder jeg ikke nogen egentlig grund til det er

så er det hunden man har dræbt og

når ikke det er en borger et menneske

vi adskiller det der står i den borgerlige straffelov og

at er det sådan at man afliver dyret

ret vide strafferammer for for begge dele så vi føler os i venstre helt dækket ind

hvert fald ikke sådan at vi behøver at disneyficere dyrene

beskytte dem særligt fordi de er i funktion

egentlig er gladere når den er i funktion den har

så er erstatningen også større og dyret har ikke lidt mere kan jeg så trøste med så vi afviser

synes at hærværk er for koldt et udtryk

når man begraver sin lille hund og der så står død på grund af hærværk det kan man

af ved venstres

hvis ikke jeg fik svaret korrekt

i den her sag den balance går på at hunden er menneskets bedste ven og de politihunde som er i funktion indgår i

det er hunde som de er sammen med fire og tyve timer i døgnet og som skal kunne omstille sig

at sidde derhjemme på børneværelset og få sat diadem og plastikøreringe på og det næste øjeblik kan blive kaldt ud til at skulle finde en senildement der er gået fra hjemmet eller være i nogle meget voldelige optøjer hvor der bliver kastet med sten mod politiet de her hunde er meget trænet de er meget sammen med deres hundeførere og derfor er det selvfølgelig også en stor smerte når de går bort det synes jeg vi bliver nødt til at

hunde er ikke mennesker

tale om at jeg synes det er mærkeligt at udtrykket hærværk er det der bliver brugt men det ændrer ikke ved at den strafferamme jeg synes vil være den rimelige at anvende ikke vil ligge over det der er det væsentlige

set medgiver godt kan virke forkert synes jeg at straflængden er inden for rimelighedens grænse jeg vil sige at nogle af verdens dygtigste hundeførere

det viser sig blandt andet ved at de danske politihunde bliver hidkaldt når man har sager man ikke kan løse i eksempelvis

at hjælpe med at opklare sager jeg synes derfor er vigtigt at udtrykke forståelse for hundeførerne

med ude at se dem træne ikke ønskede

ligeværdigt med eksempelvis drab på mennesker eller at det skulle takseres

anerkender det tab som politihundeførerne lider

fra talerstolen en anden ting er

fængsel for groft hærværk

slår en politihund ihjel fordi den netop har en rigtig høj værdi

at for de politihundeførere som arbejder med de her hunde

er det selvfølgelig nogle væsener

er tæt på deres familier som de er sammen med hele tiden men jeg synes at det vil være forkert

føler mange ting for det her dyr og selvfølgelig også er optaget af at det ikke kommer til skade jeg har selv haft hund og derfor

der er tale om et angreb på myndighederne når man går efter at skade hunden det synes jeg godt at man på en eller anden måde kunne indikere lidt bedre i lovgivningen end det er

skurrer i mine ører når man omtaler vold mod dyr som hærværk jeg synes ikke rigtig at det passer med de fleste menneskers forhold til

så jeg synes faktisk at vi skulle bestræbe os på at finde en anden betegnelse der dækker det lidt bedre jeg har ikke umiddelbart et godt forslag men jeg synes

kunne skrue det her sammen eller i udvalgsarbejdet på en

ordene fra sf altså overordnet er vi positive vi kan ikke støtte lige præcis det forslag der ligger her men vi er

meget interesserede i at indgå i en eller anden form for beretning eller

drejer sig netop om tjenestedyr som i funktion kommer til at lide overlast enten ved slag eller andre og måske grovere former for vold det drejer sig om at regeringen skal pålægges at vold mod tjenestedyr ikke må sammenlignes med hærværk men skal betegnes

med en strafferamme på op til seks års fængsel endvidere lægger beslutningsforslaget op til at der automatisk skal rejses en erstatningssag mod skadevolderen der skal naturligvis

og sådan er det heldigvis også i den gældende lovgivning

vil drab på hunde og andre dyr blive straffet efter lovens regler om groft hærværk drab på politihunde kan som vi allerede har hørt her

det bliver straffet med op til seks års fængsel endvidere kan

hvis dyret lider anden form for overlast straffes efter dyreværnslovens bestemmelser der er med andre ord i dag en fuldt ud dækkende mulighed i gældende lovgivning for at skride hårdt og konsekvent ind over for personer der udsætter tjenestedyrene for overlast i den konkrete sag som ligesom er baggrund for beslutningsforslaget nemlig drabet på politihunden kayo

groft hærværk

en ny lov om beskyttelse af tjenestedyr i funktion ville derfor ikke have ændret på den straf som den pågældende forbryder fik erstatningskravet vil altså allerede efter de gældende regler blive rejst under en straffesag når vi allerede i eksisterende lovgivning

i det beslutningsforslag som vi behandler her mener jeg ikke at vi skal lovgive alene med afsæt i den symbolske værdi i at lovgive jeg er som det fremgår helt på linje med forslagsstillerne når det gælder om at beskytte dyr

som politiet benytter men jeg er også som nævnt nu af den opfattelse at gældende lovgivning allerede sikrer en passende strafferamme for vold mod tjenestedyr og det konservative folkeparti

har brug for en særlov under dyreværnsloven

har vi nogle særlove disse særlove handler dog ikke så meget om at forsvare dyrenes eftermæle når de er døde som

jeg synes da man godt kunne overveje om

brug for en lov som beskytter

arbejder i politiets tjeneste eller fungerer som politihunde

at myndighederne anvender dem og bruger dem og sætter dem ind i situationer hvor de

få tåregas i øjnene og så videre en sådan lovgivning tror

at beskytte disse hunde mod at lide unødig overlast her omtaler jeg kun den overlast som politiet direkte er ansvarlige for at hundene bliver udsat for for det er klart at

så vel som hunde kan blive bange forskrækkede og stressede

særlov synes jeg faktisk godt man kunne overveje og så ville man

afsæt i dyrevelfærdslovgivningen og derfor undgå den

at beskæftige mig med og som handler om hvorvidt vi nu skal menneskeliggøre hundene

man ikke skal men vi har gode muligheder for at gøre noget ved det den anden relevante problemstilling som man kunne

jo spørgsmålet om hvorvidt vores samlede straffesystem er fornuftigt og hensigtsmæssigt indrettet er det rigtigt

godt diskutere men jeg tror

en sammenhæng hvor man gennemgik hele straffeområdet med henblik på at se hvordan sammenhængen er mellem straffe på forskellige områder

af straffen for overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen

ville det efterfølgende blive brugt af nogle til at sige at når man straffer så hårdt for at gøre det ved et dyr

det jo ikke passe at man ikke straffes langt hårdere for at gøre

det symbolpolitik for det anerkendes jo i bemærkningerne

den strafferamme der er i dag er sådan at man kan komme op på at få seks års

på en år

jeg har forstået er politihunde per definition meget værdifulde

det går ud over en politihund vil kunne anklages for alvorligt hærværk og så

strafferamme på op til seks år

set er en rimelig hård straf at få så jeg synes ikke der i henhold til det som handler om hvor hård straf folk skal have

begå den slags handlinger er nogen grund til at stramme op

den moralske fordømmelse

jeg fuldt og helt men jeg tror vi skal lade det blive ved det og så

at vi har muligheder for straf på dette område som nok kan opfylde det ønske og det krav folk har om at

er oprigtigt optaget af at man rent faktisk

laver en ændring her i forhold

politihund kayo dræbt af skud i forbindelse med en jagt på litauiske røvere i aarhus røverne blev heldigvis fanget og de er senere hen blevet dømt men i forbindelse med at medierne

kom det frem at drabet på polititjenestehunden blev straffet som

i den nuværende lovgivning betegnes tjenestedyr som en ting og det betyder at hvis man for

sigtes man efter samme paragraf som hvis man for

havde begået omfattende

også taget initiativ til det her beslutningsforslag i dag politiets tjenestedyr yder et værdifuldt og vigtigt stykke arbejde det tror jeg

nogen af os kan være uenige om tjenestehundene

opsnuse kriminelle narkotika og meget andet de kan benyttes til at skabe ro ved demonstrationer optøjer og lignende men hundene bruges også til at finde for eksempel demente som er forsvundet eller et lig der er gemt af vejen i en skovbund med andre ord bidrager politiets tjenestedyr til at opretholde ro og orden og politiets tjenestedyr er en vigtig del af politiets arbejde med at opklare forbrydelser og fange forbrydere tjenestedyrenes arbejde er prisværdigt og

straffes som var hundene ligegyldige materielle ting i et svar til retsudvalget har justitsministeren oplyst at man i to tusind og ni registrerede en politihund der blev skudt to politihunde der blev slået i hovedet med flasker to politihunde der blev slået i hovedet med jernstænger to politihunde som blev forsøgt kvalt ved halsgreb og cirka halvtreds politihunde der blev slået og sparket det er jo en utrolig

over for dyr i politiets tjeneste ofte er det jo også sådan at det er politihundene

på kriminelle og dermed skåner

også i det tilfælde fra aarhus

og gud ske tak og lov for det kan man sige

en politimand der i stedet var blevet

skudt på i usa og og norge er der en særlig beskyttelse af tjenestedyrene og i danmark gør vi jo også en

ud af at interessere os for dyr

hvordan mennesker behandler dyr

behandles ordentligt som de konservative også var inde på i dansk folkeparti kæmper vi for højere straffe for dyremishandling ligesom vi kæmper for et særligt

man kæmper for at dyrene skal behandles ordentligt

politiets tjenestedyr det omhandler og uanset om det er hunde eller heste i politiets tjeneste synes jeg at deres indsats skal anerkendes

mener vi at folketinget af hensyn til retsfølelsen bør ændre loven så vold mod eller drab på politiets tjenestedyr straffes efter en særlig paragraf i straffeloven det kunne også være dyreværnsloven som giver disse dyr en særlig beskyttelse men af hensyn til respekten for anerkendelse af politidyrenes arbejde skal loven også ændres til slut

at en ændring af lovgivningen

rigtig godt signal om at vi i danmark ikke accepterer vold mod eller drab på politiets tjenestedyr

det i hvert fald ikke skal straffes som var de en materiel

at politiet kan oplære en ny politihund hvis det er at den kriminelle altså har dræbt en politihund

at det skal sikres at det er de kriminelle som altså

lider i forbindelse med den pågældende kriminelle handling

fra justitsministerens side at det allerede er er gældende og jeg er egentlig glad for at justitsministeren

talt med menige politibetjente og hundeførere det er er altså ikke noget der sker i virkeligheden

gå til rigsadvokaten med henblik på at få

anklagerne opmærksomme på

bliver politihunden jo

helhed som langt hen ad vejen har stået for udgiften

haft en meget meget stor udgift

opdræt til hundeprøver mentaltest dyrlægebesøg og meget mere

vold mod ordensmagten er uacceptabelt uanset om offeret er en politibetjent eller et dyr i politiets tjeneste

ønsker ikke at sammenligne

med mennesker

ved at indføre en særlig beskyttelse i straffeloven

anerkender vi altså tjenestedyrenes uundværlige funktion i vores samfund ligesom vi sender et klart signal om at man i danmark ikke tolererer vold

på § otte og tyve stykke en

tjenestehund altså har

nuværende strafferamme var rimelig det er jo sådan at

efter straffelovens bestemmelser om det og det ændrer vi jo

rimeligt vi mener bare at

at vold mod dyr bliver betragtet

konservative var inde på at dyr skal behandles ordentligt

tage aktion på nogle af de her ting